l syv og fyrre socialministeren beslutningsforslag nummer b femten hans kristian skibby

beslutningsforslag nummer b tretten frank aaen

beslutningsforslag nummer b fjorten og b tyve per clausen

beslutningsforslag nummer b seksten per clausen pia olsen dyhr bente dahl

beslutningsforslag nummer b sytten per clausen bjarne laustsen kristen touborg og bente dahl beslutningsforslag nummer b atten pia olsen dyhr

beslutningsforslag nummer b nitten bente dahl pia olsen dyhr per clausen

ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragtes tingets samtykke som givet

forhandlingen er åbnet og den første der

tilvejebragt regler hvor der bliver fokuseret på dyrenes behov det gælder især fjerkræproduktion det er vigtigt

en balance mellem den industrielle landbrugsvirksomheds levevilkår og effektivitet og dyrenes vilkår i dette forslag om slagtekalkuner foreslår man blandt andet at mindske belægningsgraden af kalkuner per kvadratmeter det er klart at de bedste økonomiske resultater opnås ved en høj belægningsgrad men i bestræbelsen på at opnå balancen mellem økonomi og dyrevelfærd mener jeg at man med forslagets mindstekrav om belægningsgrad og andre tiltag tilgodeser alle parter såvel dyrene som fjerkræindustrien det er også klart at forslaget omhandler mindstekrav

vil komme an på virksomhedernes nuværende praksis lovforslaget sætter ind over for ben og ledproblemer og lysprogrammer arealkrav og flokstørrelser det skal ses som et supplement til den nuværende dyrevelfærdslovgivning da den på grund af den industrielle udvikling ikke længere er tilstrækkelig beskyttelse under den øvrige dyrevelfærdslovgivning forslaget indeholder tekniske krav

forhold som ikke er i overensstemmelse med loven de detaljerede krav skal også ses som en hjælp

til i højere grad at sikre sig en overholdelse af dyrenes velfærd inden for lovens rammer for eksempel er grænsen for

det vil sige belægningsgraden nøje præciseret så der ikke er tvivl om at man overholder betingelserne for dyrenes velfærd forslaget imødekommer et behov for en forbedring af

vilkår i en moderne fjerkræproduktionsvirksomhed vi mener at

vi får fremmet dyrevelfærden og at vi får balanceret det med behovet for at kunne drive en økonomisk sund bedrift med slagtekalkuner og venstre støtter derfor

er en udløber af et grundigt arbejde for at se om det er muligt at

i danmark kan forbedre forholdene for vores

det her forslag går i den retning og vi har

taget fat i hver art sidst havde vi lov om hold af kvæg og jeg tror det er godt at vi sætter fokus på det her således at vi skridt for skridt

forbedre dyrevelfærden og hvordan

implementere det jeg vil også gerne sige at jeg synes det er vigtigt at det ikke bare er her i danmark vi forbedrer dyrevelfærden

slagtekalkuner men at det gælder i hele eu

lever af og sluttelig spiser så derfor er det vigtigt at vi på alle de felter hvor vi kan gøre det

forbedrer dyrevelfærden det her handler

kan man dokumentere at hvis dyrene får

er der færre trædepudesvidninger og den slags ting og har de

haft lov om slagtekyllinger

der ligger tallene noget lavere her ligger de lidt højere jeg ved ikke præcis hvad årsagen er

som der ligger

at hvis der er lys hele tiden så spiser de hele tiden

så vi jo med kyllingerne at det er de slet slet ikke bygget til

vi nødt til at sige at der skal være krav om at der skal være mørkt i staldene og der ved vi også

på en knap og det betyder at det er lys der skal laves sådan at det starter langsomt op og blænder lige så langsomt ned igen lidt ligesom vi kender det

dagslyset det er gode ting og der skal også være krav om hvordan vi

komme hvis der er strømsvigt kan at der er alarmsystemer og ting og sager det er beskrevet og det

at det er med så er der en påbudsordning

når vi beslutter os for at vi vil have nogle forbedringer

har den her påbudsordning og der ligger

i forhold til lov om hold af kvæg og lov om hold af heste får den samme påbudsordning det er vi også tilfredse med

kigge på om der findes dokumentation

der findes dokumentation for at de vil få det meget bedre ved at man sænker antallet af

produktion der foregår både i danmark og i tyskland altså

kyllingerne bliver udruget i tyskland

kommer herop og bliver fedet op og så ryger de tilbage til tyskland og bliver slagtet

stort set ni og halvfems pcts vedkommende

have vores smågrise hvis ikke vi har gjort det så der er problematikker

også hele transportdelen som man kan kigge på

vi synes grundlæggende at der er tale om en række forbedringer som vi kan støtte

forhold til økologi og der synes jeg at de svar

som som det måske kan læses er det sådan at økologerne siger at de stramninger der kommer her faktisk gør at det ikke er muligt

hvordan de forhold er vi synes at økologi er godt fordi det specifikt siger noget

det er helt tydeligt at dyrene har bedre plads de har mere friareal

med dette lovforslag bliver der nu fastsat en samlet regulering som er rettet imod slagtekalkuners opvækstforhold lovforslaget indeholder jo en række mindstekrav om hold af slagtekalkuner og udgør et supplement til den

lovforslaget bygger på en rapport om hold af slagtekalkuner

i maj to tusind og ti blev afgivet af justitsministeriets arbejdsgruppe som har arbejdet med produktion af slagtefjerkræ den årlige produktion i danmark er på cirka en

slagtekalkuner så kunne man jo spørge sig selv om

nødvendigt og ja det mener vi

slagtekyllingeområdet som selvfølgelig er et andet område med mindre dyr og langt flere dyr i produktionen men vi ser dog en lighed med

hilser vi også det her lovforslag meget velkommen kalkuners velfærd og sundhed er påvirket af mange faktorer

blevet sagt eksempelvis lys plads udluftning og foder et andet parameter er strøelsens kvalitet

det de går på våd strøelse kan for

trædepudesvidninger

som vi ved er meget udbredt i kyllingeproduktionen det kan ligeledes

også føre til at koncentrationen af ammoniak i luften bliver væsentlig forhøjet med øjenskader og problemer i forhold til vejrtrækningen for dyrene

har været inde i en stald med våd strøelse eller dårlig

lugte til tredobbelt salmiak og derfor er vi rigtig glade for at det her er blevet en del af det arbejdsgruppen anbefaler derfor at der bør fastsættes regler om at kalkunerne under hele produktionsforløbet skal have adgang til strøelsesmåtte der er løs og tør i overfladen og det sker faktisk i det her lovforslag

så måle kvaliteten omkring trædepudesvidninger for kyllingernes vedkommende overvåger man jo trædepudesvidningerne på det enkelte slagteri

er derfor ikke muligt at etablere en ordning vedrørende overvågning af kalkunernes trædepuder som svarer til ordningen for slagtekyllinger står der i rapporten

at der bliver holdt nøje øje med udviklingen på det her område

har googlet lidt at der er et slagteri som startede op i to tusind og ni og de havde en meget meget fin start med

skal vi følge op på om det her slagteri kommer ind i en positiv udvikling det kan vi jo håbe på det gør og så

foretage den her måling og det virker i praksis arbejdsgruppen anbefaler ligeledes at der stilles krav om at alle kalkuner skal have uhindret adgang til tilstrækkelig nærende og afbalanceret og hygiejnisk foder hver dag og tilstrækkelige forsyninger af frisk vand af god kvalitet og på alle tidspunkter arbejdsgruppen anbefaler også at der stilles krav om at kalkunerne gennem hele produktionsforløbet skal tildeles kråseflint det er simpelt

være med til at findele føden under fordøjelsen og det er utrolig vigtigt og vi støtter

om at der kommer mindstekrav på det område

så vidt muligt skal have adgang til frisk vand på alle tider af døgnet men vi har haft en anden sag i forhold til

om hvordan man kunne gøre det om vinteren hvor man kan komme ud for at

på de meget frosttunge nætter

for eksempel økologiske landmænd ikke kan have fritgående kalkuner

forslaget her vi synes det er godt at der kommer

spørgsmål til det i forbindelse med udvalgsarbejdet

dyrevelfærdsordfører herre

skal jeg på hans vegne redegøre for sfs synspunkter

gang bliver fastsat en samlet regulering der er

der bliver indført en række mindstekrav til hold af slagtekalkuner ligesom der bliver indført regler om slagtekalkuners foder

med kalkunerne

de tekniske installationer samt ikke mindst om alarm og beredskabsplaner ved strømsvigt men vi kunne for eksempel godt have ønsket os at man havde undersøgt om der er forhold i det økologiske regelsæt

anbefalingerne for eksempel anbefalinger der er mindre relevante for produktioner hvor dyrene har adgang til udehold eller om der stilles krav som ikke kan imødekommes

enige med dyreværnsorganisationernes samarbejdsorganisation som i deres høringssvar har sagt at de foreslåede belægningsgrader er for høje dyrenes beskyttelse har blandt andet bakket op om arbejdsgruppens mindretals anbefalinger om

at dyreværnsforeningerne er nogle novicer men hvad siger det dyreetiske råd i den her sag rådet støtter faktisk anbefalingerne fra arbejdsgruppens mindretal der påpeger at en højere belægningsgrad vil vanskeliggøre tilsynet og kontrollen med det enkelte dyr videre anfører rådet at

velfærdsrelaterede problemer

er svære at undgå når belægningsgraden er høj

imidlertid se hvor langt vi kan nå i

hvor sf blandt andet vil arbejde for at få nedbragt den belægningsgrad som regeringsforslaget lægger op til som sagt er det positivt at vi nu får en samlet regulering der især er rettet mod slagtekalkuners velfærd men vi synes godt nok at regeringen har været alt for tøvende derfor skal regeringen se

en stadig stigende folkelig opbakning til en anstændig dyrevelfærd l syv og tyve altså det forslag som vi behandler nu

på forskellige områder for første gang fastsætter vi med

syv og tyve en samlet regulering der retter sig særlig imod slagtekalkunernes velfærd lovforslaget indeholder som også tidligere nævnt blandt andet regler om belægningsgrad lysforhold strøelse og indeklima endvidere indeholder lovforslaget regler om slagtekalkunernes foder og drikkevand rengøring i staldene

om alarm og beredskab i tilfælde af strømsvigt l syv og tyve supplerer derfor på en meget kvalificeret måde den generelle lovgivning på hele dyrevelfærdsområdet her tænker jeg

overordnet og generelt på dyreværnslovens § en der fastslår at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte lidelse angst varige mén og væsentlig

her er lovinitiativet en god principiel opfølgning på de her

belægningsgrad som de fleste danske kalkunproducenter allerede i dag i praksis følger det gør den

fordi kravene er således i

certificeringssystemer det vil derfor heller ikke umiddelbart skabe

efterlevet de her belægningsprocenter

kommer længere frem og lovforslaget får virkning

forslag på dyrevelfærdsområdet som det konservative folkepartis støtter fuldt ud og vi glæder os til at arbejde videre

at være til stede på grund af møde i nordisk råd skal jeg

udtale mig om dette forslag det radikale venstre er

vilkårene for slagtekalkuner nu bliver lovreguleret

hvor overliggeren skal ligge

de enkelte elementer i forslaget i særlig grad vil vi være opmærksom på diskussionen om belægningsgrad det er selvfølgelig en vigtig diskussion

udgangspunktet meget tilfredse med at der nu ligger et lovforslag som regulerer forholdene for kalkuner i

det jo er en sag der har været længe undervejs men man må sige at her i afslutningsfasen har justitsministeriet leveret tingene til tiden forstået på den måde at folketinget tilbage i to tusind og ni lavede en beretning der sagde at

lovforslag i denne folketingssamling og det må man jo sige

på eksemplarisk vis når vi dengang syntes det var nødvendigt

det man også kan læse ud af bemærkningerne nemlig at det jo har været en forholdsvis lang proces der har været med at nå frem til det her lovforslag

set haft en arbejdsgruppe der har arbejdet med problemstillingen siden to tusind og to

sig så den kendsgerning at arbejdet var gået i stå frem til oktober to tusind og otte hvor man formentlig på baggrund af en meget omfattende kritik af de vilkår som

i danmark fra dyrlægernes fra dyrlægernes side i deres blad

var noget man burde gøre noget ved det gav anledning til at

beslutningsforslag og uanset om det har spillet nogen som helst rolle for tempoet kan man da i hvert fald konstatere at nu ligger der det her lovforslag der jo uden tvivl

de vilkår som kalkunerne har og det er jo fuldstændig rigtigt som også tidligere

at det sådan set er af stor vigtighed at få vedtaget de her forbedringer fordi forholdene har været helt helt uacceptabelt dårlige det er også glædeligt i dag at konstatere at både venstre og det konservative folkeparti nu

begejstrede tilhængere af det her lovforslag

da vi behandlede enhedslistens beslutningsforslag som på mange måder er parallelt med det lovforslag der nu ligger var holdningen både fra venstre og det konservative folkeparti jo at forholdene i grunden var gode nok som de var men det er godt at man har fået en større erkendelse på det her område i selve forslaget vil jeg fremhæve

væk godt vil diskutere i udvalgsarbejdet og det vigtigste

sådan set spørgsmålet om belægningsgrader som andre også har været inde på det er nok rigtigt at det

må sige videnskabelige grundlag for at udtale sig om hvor store belægningsgraderne skal være for at det har negativ betydning for dyrevelfærden er forholdsvis begrænset det fremgår jo også af den rapport som man lovgiver på baggrund af

kontrollere dyrenes tilstand er reduceret fordi slagtningen i stor udstrækning foregår i

det som jo er et af de store problemer er hvad

den her høje belægningsgrad betyder

det er noget som man normalt ville kunne gennemføre en fornuftig og effektiv kontrol af på slagterierne og

måske nærmest umulig at gennemføre fordi slagtningen foregår i tyskland så derfor

side allerede nu kan annoncere at vi i lighed med dyrenes beskyttelse og andre dyreværnsorganisationer og det dyreetiske råd er af den opfattelse at man skal reducere belægningsgraderne og at vi nok også vil stille et ændringsforslag til lovforslaget som indeholder det så er der nogle problemer som

bliver forstærket af at både

og slagtningen sker i tyskland dels er

udsat for en langvarig transport de regler man har

er efter enhedslistens opfattelse klart utilstrækkelige og derfor er det rigtig rigtig ærgerligt at vi ikke har mulighed for

stramme op på de regler i forhold til den forordning der ligger på eu området vi kunne måske godt indimellem finde på at lave ting der var på kanten af eu reglerne hvis det var nødvendigt for at sikre dyrevelfærden

opfattelse af at det er der næppe flertal for i folketinget i den her sag men det man da så i hvert fald må sikre sig er at den forordning som gælder på området bliver overholdt det diskuterede vi tilbage i to tusind og ni om der var sikkerhed for og dengang fik jeg det klare indtryk fra justitsministeren at det ville man sikre sig fremadrettet at der kom styr på og det vil vi også i udvalgsarbejdet interessere os for for at sikre os at når vi nu får vedtaget den her lovgivning

undergraves de forbedringer der ligger i den ikke af at man i i transporten af kalkunerne til slagteriet overtræder de regler

vi har den forhåbning som også andre har givet udtryk for at det bliver muligt at udvikle

så man kan få en slagteproces som foregår i danmark det er både transportmæssigt dyrevelfærdsmæssigt

herre christian

debat her i dag om vores forslag til lov om hold af slagtekalkuner og også for en god modtagelse af

haft ordet for første gang her i dag

det her lovforslag får vi jo for første gang en samlet regulering der retter sig særlig mod slagtekalkuners

lovforslaget behandler en lang række vigtige temaer for dyrevelfærd på det her område det drejer sig om belægningsgrad lysforhold strøelse og indeklima alt sammen vigtige forhold flere af ordførerne har været inde på spørgsmålet om belægningsgraden som jo også var et spørgsmål som har optaget

hemmelighed at den arbejdsgruppe der har været nedsat har været noget

det er sådan at lovforslaget som vi nu drøfter er udarbejdet i overensstemmelse med flertallets anbefaling flertallet har lagt vægt på at de belægningsgrader der bliver foreslået svarer til belægningsgraderne i det tyske certificeringssystem q8

der er ikke har udvalget lagt vægt på forskning på området der påviser

sådan nogle belægningsgrader som er foreslået skulle være skadelige for kalkunerne navnlig i lyset af at der ikke er

på kalkunerne ved de foreslåede belægningsgrader finder jeg ikke at man bør fastsætte lavere belægningsgrader som kan have omfattende negative økonomiske konsekvenser og konkurrencemæssige konsekvenser for erhvervet flere af ordførerne har jo så

frem til at vi får lejlighed til at vende der

om forholdene og det er jo vigtigt

spørgsmålet om adgang til vand for de økologiske kalkuner andre har været inde på andre

var også inde på for eksempel spørgsmålet om de økologiske

også været rejst spørgsmål om kontrol

belyst i forbindelse med udvalgsarbejdet så tak for en positiv behandling ser frem til et konstruktivt

kan enes om de her ting det der jo er interessant er at når det drejer sig om

en særstatus i forhold til resten af eu

kontrollere på om dyrene

kan overføres fra danmark til tyskland således at nøjagtig den samme øvelse som

fører til de rent praktiske forbedringer når de ikke bliver slagtet

ikke mulighed men kan vi lave noget tværnationalt

meget vigtigt vi får kigget på hvordan forholdene

meget vigtigt for os at få kigget på hvordan vi både kan have en økologisk

decideret handler om det her at der kommer en mere udtømmende dagsorden hvad er

give en bredere orientering om hvad

kan have den produktion fordi

forholdene for de økologiske slagtekalkuner i forbindelse med udvalgsarbejdet herre rené christensen

i forhold til økologiske svin hvor den diskussion jo har verseret nogen tid

her men som sagt synes vi skal få det undersøgt nærmere

et meget vigtigt landbrugserhverv som tjener mange penge hjem til danmark

det hensyn skal vi jo også tage i betragtning når vi lovgiver på det her område

der ikke foreligger noget noget forskningsmæssigt der påviser at den belægningsgrad vi lægger op til skulle have skadelige virkninger

for det vil have negative konkurrencemæssige effekter

ikke kun af hensyn til

også af hensyn til kalkunerne for der er altså ikke

skadevirkninger med den belægningsgrad som vi lægger op til her

givet udtryk for det må være fordi herre christian h hansen mener at kunne appellere til nogle vælgere der lytter til

et afbalanceret hensyn både til dyrevelfærden og selvfølgelig også til landbrugets indtjening det kan så være at herre christian h hansen er fuldstændig ligeglad med

at dansk landbrug kan tjene penge og være konkurrencedygtigt men det er klart

vi laver netop regler som dem her

ønsker at værne om dyrenes velfærd

det er meget vigtigt og har en meget høj prioritet men da der ikke er nogen

resultater der påviser at den belægningsgrad vi opererer med her skulle være negativ i

forhandlingen er åbnet den første der får ordet er herre karsten lauritzen som ordfører

vi i dag behandler i folketingssalen handler jo som titlen anfører om ændringer i toldloven med henblik på ændring af

kontrolanlæg ved landfaste forbindelser til udlandet og hjemmel til anvendelse af kropsscannere lovforslaget er vigtigt fordi det går ind og styrker muligheden for blandt

som desværre er voksende baggrunden for lovforslaget er at

de sidste ti år også været en omfattende indsats på området for at

til at sikre nye og mere effektive redskaber i skats arbejde i

i venstre kun bakke op om jeg vil lige fremhæve tre af lovforslagets enkelte dele

er de likvide midler man må medtage hvis man medtager mere skal man indberette det hvis man laver en

der ingen grænse de to ting kommer nu til at hænge sammen derudover

at være bange for at at midlerne stammer fra eller vil blive brugt til overtrædelse af

lovforslaget udvider man som sagt skats muligheder for

lovforslaget at likvide midler kan tilbageholdes administrativt i op til to og halvfjerds timer med henblik på nærmere undersøgelse af om pengene kan sættes i forbindelse med kriminalitet

om ændring af toldloven udvides ikke kun tidsrummet for tilbageholdelsen

kun dele af lovgivningen men nu

med kriminalitet eller andet kan lave den her

stort problem og hvis vi skal komme problemet til livs må vi først og fremmest samarbejde på tværs af grænserne og her hjælper eus direktiv så de danske toldmyndigheder for

kan samarbejde med de tyske og svenske

kontrol af overførsel af likvide midler

indføre hjemmel til at skat uden

for disse kan kræve at der stilles egnede indretninger til rådighed ved landfaste forbindelser mellem danmark og udlandet med henblik på fysisk undersøgelse af transportmidler varer personer med videre årsagen hertil er at der i gældende ret ikke er sidestillede regler for landfaste forbindelser og regler for havne og lufthavne

at behovet for kontrol er det samme uanset hvilket befordringsmiddel der anvendes og derfor bakker vi også op om de ændringer sidst men ikke mindst indeholder lovforslaget

personeftersyn efter gældende ret kan eftersyn der ikke begrænses til ydre påklædning kun foretages hvis der eksisterer rimelig grund til at antage at vedkommende ulovligt medfører varer skjult på sin person

at gøre det lettere og hvorfor skulle vi så ikke gøre det

nu teknisk muligt at foretage scanninger af personer i stedet for at kropsvisitere først og fremmest vil en scanning anses for at udgøre et mindre indgreb end en kropsvisitering da scanning hverken indebærer

at afklæde sig og derved er en kropsscanning jo mindre tidskrævende

teknologiske hjælpemidler men vi sikrer også

mere effektivt tilsyn af de personer

gerne pointere at vi i venstres folketingsgruppe er glade for at der med lovforslaget om den her hjemmel til kropsscannere

tilbage til den oprindelige oprindelige form hvor det altså er fysisk

sådan at det som sagt kun er en hjemmel der er ikke indkøbt nogen kropsscannere og

lovgivningen selvfølgelig skal vi sikre os

bliver behandlet forsvarligt og at der er helt klare regler

se nærmere på det i udvalgsbehandlingen men jeg skal sige at det er en række yderst fornuftige ændringer af toldloven som venstres folketingsgruppe kan bakke op om og

tre forskellige elementer som alle har det tilfælles at de sigter mod at bekæmpe

det første handler om kontrol med likvide midler i dag er det

at anmelde det over for skat hvis man ind eller

svarende til titusind euro eller derover med lovforslaget bliver den her pligt udvidet til også at omfatte forsendelser af penge og så udvides der nogle adgange til administrativt at tilbageholde likvide midler og der gives hjemmel til at skat kan registrere oplysninger om det i den gode sags tjeneste nemlig bekæmpelse af kriminalitet er de

tiltag fornuftige og dem kan

af lovgivningen vil kræve et merforbrug på cirka to årsværk når det betænkes hvor presset

flyttes fra nogle af de andre kontrolting som

indførelse af våben narko cigaretter fødevarer medicin udryddelsestruede dyr kopivarer miljøfarligt affald for at nævne nogle af de sager som har været oppe

indførelse af ulovlige varer

indføre kropsscanning med røntgen i stedet for kropsvisitering i lovforslaget er det anført at det er en god idé fordi det

mindre indgribende og mindre tidkrævende men lige så effektivt som

kropsvisitering også det her forslag virker fornuftigt socialdemokratiet kan støtte det men det rejser jo som det også blev antydet før

er det med den røntgenfotografering er det helt forsvarligt og

få boret ud under udvalgsbehandlingen desværre kan man sige

får efter lovforslaget ingen som helst betydning i virkeligheden fordi

som det er anført i bemærkningerne og jeg citerer

er taget stilling til hvorvidt kropsscannere faktisk skal anskaffes det er således også uoplyst i forslaget hvad kropsscannerne koster og hvilken effektivisering der kan knyttes til deres anvendelse og det ville jo være rart for os for befolkningen at kunne tage stilling til

effektivt i et omfang så man skulle sætte det i værk og gøre det med det samme men det lader lovforslaget altså helt uomtalt det er bare tanker

i lovforslaget nemlig et forslag om at sidestille brug af tunnelforbindelser med havne og lufthavne med hensyn til pligten til at stille lokaler til rådighed for skats kontrol af de rejsende

forslag som i realiteten drejer sig om femernforbindelsen og socialdemokratiet kan også støtte det

forslag men netop det her forslag sætter fingeren på

mest ømme punkter i forhold til toldsituationen i danmark i øjeblikket nemlig det forhold at der ved den faste landegrænse til tyskland er tolv grænseovergange

i øjeblikket har ti uniformerede toldbetjente til at tage sig af dem

hvis man nu forestillede sig at man ville have toldere hele tiden tre hundrede og fem og tres dage om året fire og tyve timer i døgnet

af grænseovergangene jeg siger det ikke fordi det skal gøre jeg siger det for at illustrere hvad ressourcesituationen er nemlig at der hele tiden er mindst elleve grænsesteder ved grænsen til tyskland som står pivåbne for indførelse af nogle af de ulovlige varer som vi ved der bliver smuglet ind våben narko cigaretter fødevarer miljøfarligt affald og

kommer skatteministeren så med et forslag om kontrolfaciliteter ved en bro

skats områder er det venstre konservative og dansk folkepartis endeløse reduktioner som betyder at ressourcerne er utilstrækkelige de foreliggende forslag

ganske udmærkede isoleret betragtet der skal arbejdes lidt med dem osv men de kan sagtens komme inden for skiven

består af de tre elementer som

to foregående ordførere allerede har været været ganske grundigt inde på allerførst er der forslaget om at

for kurerpost eller i en forsendelse skal kunne

undersøgelse og skal anmeldes til toldmyndighederne

så det er en ganske udmærket idé vi undrer os bare i dansk folkeparti over at den beløbsgrænse der er angivet i lovforslaget er angivet i euro

noget der er nået frem til regeringskontorerne endnu at den tilstand fortsat er gældende at danske kroner er

man kunne frygte at det var en form for disrespekt for for resultatet af folkeafstemningen for ti år siden hvor danskerne meget klart sagde nej tak til at få euro som

der slet ikke er opbakning til at indføre euroen som valuta her i landet

sneget sig ind i lovgivningen her

er angivet i euro og ikke i danske kroner jeg vil da gerne bede ministeren om at redegøre for

talerstolen lidt senere jeg må da sige at

man kunne frygte at det

når man alligevel er i gang forbereder man lovgivningen så der ikke er så meget der skal ændres når euroen er er indført men men så må

bede om at man lige spekulerer over hvilken

hvis man ser helt nøgternt på situationen

betragter euroen som den valuta der har størst risiko for at ende sine dage inden for de næste fem og tyve år langt større risiko end kronen i og med at euroen er en kolos på lerfødder det har vi jo fået illustreret her for et halvt års tid siden hvor hele eurosamarbejdet var ved at bryde sammen

et andet element i lovforslaget handler om at skat gerne vil have

de faste forbindelser til til udlandet her tænkes der nok

altid relevant at have toldkontrol ved landegrænser og derfor kan vi da godt bakke op om at der også indføres adgang til det

og så kan jeg da berolige med at dansk folkeparti i

har fremført et ønske om at få ansat flere toldere

at det vil bære frugt så vi kan få nogle flere toldere og en bedre grænsekontrol jeg vil da gerne

toldfaciliteter ved øresundsbroen også det kan virke lidt paradoksalt at når man kører fra sjællandssiden til den skånske side af øresundsbroen

landegrænse andet end ved et enkelt skilt der er sat op det sidste element i lovforslaget handler om kropsscannere

se at der kan være et element af effektivitet over at man kan tage et hurtigt snapshot

person frem for at skulle i gang gang med en længere proces med afklædning og

en tolder så på den måde kan det være en en fordel for begge parter

vi hæfter os os ved at der er tale om en frivillig ordning hvor en person som ellers skulle have været kropsvisiteret i stedet kan vælge at gå en tur igennem kropsscanneren

være rationelt i sig selv vi håber så

at ministeren kan bekræfte at der bliver en form for etisk regelsæt som

resultater af scanningerne ikke bliver brugt

til underlødige eller

kan man frygte at der sker et misbrug af de data der kommer ud men jeg skal sige at i dansk folkeparti kan vi godt

tidspunkt i behandlingen af lovforslaget kan slå fast at

de besparelser som dansk folkeparti kontinuerligt har hjulpet regeringen med at gennemføre på skats område har betydet at der ingen danskere

vi har bygget på den anden side mon ikke det kommer til at gå på samme måde med de faciliteter der nu skal bygges ved den bro

og det er også derfor vi fremfører ønsket denne gang ved finanslovforhandlingerne nemlig at vi ønsker at der bliver ansat flere toldere helt

at løse den opgave for vi vil gerne have en bedre grænsekontrol

passagen af mennesker men også hvad angår passagen af varer ved landegrænserne vi tror også

kan være en en effekt af at når der alligevel er toldere der kontrollerer varer

lige kontakte politiet hvis de mener der

vil toldbemandingen også give en bedre kontrol med de personer der

i området igen en konsekvens af besparelserne men hvis vi er enige her vil jeg da gerne på stående fod give den invitation at her behøver dansk folkeparti ikke nødvendigvis være halehæng til regeringen her

vi sagtens kan finde et flertal uden om regeringen der pålægger regeringen at sikre at der kommer flere toldere og at toldindsatsen ved de danske grænseovergange bliver bedre

bare snak eller er dansk folkeparti også klar til at handle når det kommer

ti år her i folketinget har været at socialdemokratiet snakker og dansk folkeparti arbejder og skaffer resultater

er det egentlig nogle nogle fine ændringer der er

i det her lovforslag som består af tre dele

likvide midler ledsagede eller uledsagede kan tilbageholdes administrativt i to og halvfjerds timer hvis

ekstra midler til skat

vil vi faktisk rigtig gerne vide

en kommentar om at det elektroniske indberetningssystem som skal bruges

primært set i lyset af at andre it systemer er blevet forsinket en del gange ikke mindst i skat

den anden del af lovforslaget sidestiller landfaste grænseovergange med havne og lufthavne den kontrol der

skal altså også kunne finde sted ved landfaste forbindelser for eksempel ved bro og tunnelovergange

skal der stilles indretninger til rådighed af ejeren som det også tidligere er

det egentlig konkret kun få betydning for femern bælt forbindelsen og i den forbindelse vil vi gerne vide hvad det her lovforslag

økonomisk og i forhold til planlægningen af femern bælt forbindelsen som jo allerede nu ser ud til at blive noget dyrere end

tidligere planlagt den sidste del af lovforslaget giver mulighed for at erstatte kropsvisitering med

blive underlagt en kropsvisitering dette for at indgrebet

som muligt for den rejsende da det kan være meget grænseoverskridende at skulle gennemgå en

kropsvisitering som de andre ordførere på området

det kan lade sig gøre at få de her kropsscannere opsat generelt ser sf positivt på lovforslaget og vi ser frem til at få belyst de ovennævnte forhold

i lovforslaget kan kort beskrives som værende sund fornuft i en tid hvor der er behov for at

både med store likvide midler og

varer som føres ind i eller ud af danmark når der allerede i dag er krav om at det skal angives til skat

hvis en person fører hvad der svarer til en værdi på titusind euro

godt hvis det nu er en udlænding der skal føre disse penge ind i landet

ind i eller ud af danmark så er det sund fornuft at kravet også

per post eller per kurer

angives når skat i dag kan kræve at der uden udgifter for skat skal stilles egnede lokaler til rådighed for kontrol

også sund fornuft at det samme krav kan stilles i forbindelse med bro og tunnelforbindelser ud af danmark endelig er det sund fornuft at skat får en hjemmel i lovgivningen til at foretage kropsscanninger forudsat at den pågældende der skal udsættes for denne undersøgelse har accepteret det

jo foregå på den traditionelle måde alt i alt

større pengebeløb kan jeg helt tilslutte mig det er mit parti enig i det andet element om at indføre hjemmel til at

sidestille broforbindelser og tunnelforbindelser med havne

er også så vidt jeg kan se uproblematisk jeg vil gerne sætte et spørgsmålstegn ved

ønsket om at give en bemyndigelse til at erstatte kropsvisitering med med kropsscanning det er der flere grunde til for det første undrer det mig at denne del af forslaget tilsyneladende ikke har været sendt til høring der er i hvert fald ingen høringssvar på det

rejsebranchen kunne have problemer med det

det er det næste en bemyndigelse til at indføre noget som man ikke ved om man vil indføre

ikke ved hvad det vil koste at indføre og der synes jeg det er lidt problematisk at give ministeren en bemyndigelse ikke af mistillid til ministeren

mulighed for at diskutere det til den tid når det er aktuelt derfor forekommer det lidt præmaturt at at give en bemyndigelse

vi er selvfølgelig åbne over for om der skulle komme nogle

stille et enkelt spørgsmål

meget optaget af når folk fører likvider over grænserne og vi kan alle sammen se filmen for os med kufferten med dollarsedler der vælter ud når man åbner den og jeg synes det er en god ting at vi sørger for at få kontrol når store pengebeløb bliver ført over grænsen men hvad med de elektroniske overførsler

i forbindelse mod kreditkortundersøgelsen fra skat

nu også sager vedrørende de multinationale hvor vi strammer reglerne op på et senere tidspunkt

været ganske besværligt og nærmest umuligt at få oplysningerne ud af de forskellige lande og af de forskellige banker for at føre kontrol med millionbeløb der bliver overført med et tryk på en knap altså uden

overveje om ikke der er brug for jeg siger ikke i dag at det er

man skulle overveje om ikke der er brug for at få en tilsvarende nem adgang til at

overførsel via elektronik det kan ministeren måske svare på ellers kan vi jo stille et spørgsmål om det i udvalgsarbejdet sådan at vi også lige får den side af problemstillingen belyst altså

består af tre dele jeg synes at stort set alle partier er kommet med nogle helt fornuftige betragtninger og jeg synes også at der

lovforslaget har været i høring

været en mulighed for at komme med de indvendinger som

meget opmærksom på at det hvis man måtte benytte

har styr på hvordan dataene bruges og ikke mindst hvordan man undgår at de bliver misbrugt samtidig med at vi også i den forbindelse og det er derfor

planer om at indføre kropsscannere hverken i dag eller i morgen er i en situation

det sundhedsmæssige aspekt er det der i øjeblikket bliver belyst og

efterhånden flere år

der håber jeg vi kan nå en konklusion i to tusind og elleve jeg kan sige at når den konklusion er der

blive inddraget i den diskussion så jeg er med på at man kan mene at

men jeg mener nu at den diskussion også kan tages andre steder det eneste parti der jo med om man så må sige nærmest nidkær præcision

noget nyt i det er altid med nejhatten på når man diskuterer skat alle andre partier er fremkommelige

synes det er ærgerligt at vi nu skal have en stor diskussion om hvorvidt skat er i stand til at udføre sine opgaver det mener jeg skatteministeriet er det kan jo også oplyses til

i forhold til hvad der var lagt op til

rammer der skal til for at lovforslaget kan gennemføres

eneste år fra den her regering kom til og helt frem til så langt som

lad os nu lade være med det der med at der er kommet ekstra ressourcer til

er nogle besparelser der ikke har været gennemført lige så hurtigt som regeringen ønskede sig det men der bliver stadig

eneste dag inklusive ferier

vores grænser står pivåbne det kan man godt kalde nejhat man kan også kalde det at se på hvad der er virkeligheden

så kunne man gå ind og slå op i

fuldstændig uden for rækkevidde fordi det hverken siger

det skal finansieres jeg medgiver at der er skatter og afgifter der kommer til at stige fra en og tredive

men jeg savner at se noget mere konkret om hvor mange toldere der så

er lykkedes skat at lave en effektivisering og en digitalisering som har betydet at skattegabet ikke er vokset til trods for at vi har fået færre medarbejdere det synes jeg også man skulle glæde sig over i den her tid hvor vi alle sammen gerne vil offentlige sektor til at køre længere på literen

nemlig den der gælder i folketingets forretningsorden

skatteministeren hvis han ville bruge den tid det tager

om at bruge fem hundrede million kroner ekstra på at styrke præcis skat

også nogle af de andre meget nødlidende områder som vi ved vi står med i øjeblikket og ikke bare

ud af et af hullerne og stikker den i et andet hul hvorefter vandet vælter ud synderne vælter ud af det hul

man har taget proppen ud af

skatteministeren vælger at svare retorisk med henvisninger til alt mulig andet end det det drejer sig om men skatteministerens ressortområde bliver år for år mens ministeren er minister reduceret indsatsen bliver år

man ser på hvordan skatteministeriet har forstået og også formået at omstille sig at man jo er i den lykkelige situation at man er lykkedes med at effektivisere gennem digitalisering og en lang række andre ting som gør at vi i dag har et meget effektivt skattevæsen men når det så er sagt

fordi det er taget af hjemmesiden jeg kan forstå at når lovforslag eller

begynder at blive meget konkrete så bliver de taget af hjemmesiden men jeg vil glæde mig til

er alle

allerede gennemført en lang række initiativer men der

arbejdet på men også i forhold til den enkelte borger

skattemedarbejdere

så synes jeg at vi begynder at komme dertil

det finanslovforslag som bliver forhandlet nu er lagt op til at skat får flere penge i to tusind og elleve end der var lagt op til tidligere og det er også derfor at finansudvalget har givet en ekstra tillægsbevilling for to tusind og ti så vi er i

man kan lide det eller ej at skat i øjeblikket har flere ressourcer end der var lagt op til

der får ordet er herre peter madsen som ordfører

gennemfører de dele af regeringens og dansk folkepartis genopretningsplan der vedrører fastsættelse af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste og en nedsættelse af tilskud til høreapparater med lovforslaget lægger vi et loft over hvor høj en ydelse kommunerne skal udbetale for tabt arbejdsfortjeneste vi skaber en større ensartethed i vilkårene for at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste fordi loftet fastsættes så det stemmer overens med det der gælder for orlovsydelsen ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse der udbetales til forældre til et handicappet eller alvorligt og kronisk sygt barn hvor sygdommen nødvendiggør at barnet passes i hjemmet og hvor det samtidig er mest hensigtsmæssigt at det er mor eller far der passer barnet som reglerne er i dag får den mor eller far der passer barnet fuld kompensation for sin tabte arbejdsfortjeneste uanset om årsindkomsten er

på cirka tohundrede og treoghalvtredstusind kroner om året for ansøgninger der indgives efter den første januar to tusind og elleve selv med dette loft er danmark et af de lande i verden der yder den største hjælp og giver det højeste tilskud det skal ikke være nogen hemmelighed at forslaget har vakt bekymring blandt familier

at de ændringer vi indfører med lovforslaget ikke på nogen måde kommer til at berøre familier der i dag modtager ydelsen uanset om man har fået den udbetalt i to dage i to tusind og ti eller hele året det samme gør sig gældende hvis forældrene efter den første januar vælger at dele den tabte arbejdsfortjeneste mellem sig eller beslutter at lade ydelsen overgå fra den ene forælder til den anden disse familier har indrettet deres økonomi efter de gældende regler og derfor mener vi heller ikke at det vil være rimeligt at de omfattes af den nye ordning samtidig er det vigtigt at understrege at den nye ordning alene indfører et loft over hvor meget man fremover kan modtage i tabt arbejdsfortjeneste det betyder at de kompensationsydelser der gives i dag til for eksempel boligindretning og hjælpemidler fastholdes uændret

lovforslagets anden del justerer tilskuddet til de privat udleverede høreapparater så det harmonerer bedre med prisudviklingen på apparaterne det betyder helt konkret at vi sænker tilskuddet med ti procent fra seks tusind to hundrede og tredive kroner per høreapparat til fem tusind seks hundrede og syv kroner per apparat og fastfryser beløbet i tre år ændringen vil gælde for ansøgninger der indgives efter den første januar to tusind og elleve baggrunden er at det offentlige tilskud til private høreapparater er steget væsentlig mere end priserne på høreapparater fra to tusind og to

mens det offentliges priser for indkøb af apparater i samme periode alene er steget med cirka ti procent det vil fortsat være helt op til den enkelte bruger at vælge hvorvidt man vil benytte sig af det offentlige tilbud eller foretrækker en privat leverandør

venstre kan på baggrund af dette slutte op

januar to tusind og elleve og de der er omfattet af ordningen nu vil så ikke blive berørt af det mener ordføreren at en familie der med ret kort varsel eller pludseligt bliver ramt af så alvorlig sygdom at man har brug for de her regler med rimelighed kan indrette sin tilværelse

om så lang tid at man har mulighed for at planlægge

første januar to tusind og elleve altså en familie som står i en situation som vi har set beskrevet i forskellige konkrete eksempler

en familie hvor barnet er afhængigt af at kunne blive passet hjemme og hvor der mere eller mindre fra den ene dag til den anden er et behov hos den familie for at kunne være hjemme med det syge barn mener ordføreren at den familie har rimelig mulighed for at indrette sig familiemæssigt og økonomisk på den nye situation med de regler som

om spørgeren kender til ordninger i andre lande som er bedre end den vi har i danmark det synes jeg også man skal tage i betragtning jeg mener faktisk at vi har en rigtig god ordning

også fremover og at der er mulighed for at indrette sig

forældre til børn med handicap og fra patientorganisationer som samstemmende udtaler sig kritisk om det her ikke i forhold til dem selv og deres egen situation og de nuværende modtagere men i forhold til alle de familier der også fremover kommer i en situation

høringssvaret fra dansk epilepsiforening der jo også siger at børn med epilepsi kan opleve pludselige anfald pludselige indlæggelser medicinomstillinger

er et behandlingstilbud og hvor den eneste mulighed er at mor eller far bliver derhjemme hvorfor skal familiens økonomi smadres hvorfor skal hele familien rammes af at det ene

er en del af genopretningspakken og når det her er gennemført

stadig væk have den nok bedste ordning i

man og hvor man bliver nødt til at sige at der ikke er nogen behandlingstilbud kommunen kan ikke stille døgninstitution til rådighed så må mor eller far blive derhjemme og de mister en indtægt voldsomt mange penge hver eneste måned

til genopretningspakken er det jo rigtigt at det var meget let for regeringen og dansk folkeparti at finde penge til skattelettelser

et svar fra skatteministeren der sagde at i gennemsnit har de tusind rigeste i danmark

vores samfund at den virkelige trussel mod

og god velfærd i danmark fremover da vil være hvis man lader stå til og og som nogle anbefaler

så har vi da om nogle år en endnu større trussel mod velfærdssamfundet

passe barnet selv kan de selvfølgelig få tilskud til

indkomst vil det forstærke den krise

måske dødssygt

nødt til at leve med en indkomst der er fem tusind titusind kroner lavere om måneden end

i bærer en stor stor del af byrderne for at løse genopretningen efter vko regeringens skattelettelser til de rigeste det er det herre peter madsen siger til de

hårdt ramt personligt

at indrette sig på de nye vilkår og at den bedste garanti for at vi fortsat kan have gode velfærdsordninger i

den vil stadig væk være så god

meget forældre til børn med handicap kan få i tabt arbejdsfortjeneste

vi socialdemokrater rigtig meget imod

det er en urimelig nedskæring som står i skærende kontrast til den

i dansk handicappolitik gennem de senere år det er et meget alvorligt anslag mod børn med handicap og deres forældre ordningen har jo indtil nu været en succes mange forældre der har børn med handicap har fået mulighed for fuldt ud at koncentrere sig om deres børn være sammen med dem ikke skulle bekymre sig om de økonomiske konsekvenser for familien

være stolte af den gode ordning ødelægger regeringen og dansk folkeparti med det her forslag det er alle enige om alle med forstand på området erfaring på området siger samstemmende

er det ikke et spørgsmål om at vælge mellem at tage imod et offentligt pasningstilbud

forældre til kræftramte børn altid indlagt sammen med deres børn på hospitalet også tit i isolation børnene er tvunget til at blive væk blive hjemme fra daginstitution eller skole fordi deres

immunforsvar er så svækket af sygdommen og behandlingen at smitte for dem kan være livstruende forældre i den situation har altså ikke andet valg end at tage orlov og fremover skal de altså ikke bare koncentrere sig om at de har

med en meget svær sygdom og og få deres barn helbredt men også bekymre sig om at få familiens økonomi til at hænge sammen

den problemstilling gælder jo ikke bare for

børn med kræft det gælder for rigtig mange andre børn der får et handicap immundefektsyndrom

og andre former for handicap det er usselt og fattigt at vi som samfund ikke længere vil være med til at sikre nogle fornuftige rammer for familier til børn med handicap med det her forslag den anden del af forslaget drejer sig om noget helt andet nemlig nedsættelse af det offentlige tilskud til høreapparater

efter den seneste tids medieomtale

bare se på antallet af annoncer i ugeblade og tv og aviser der kan kan være i tvivl om at der er nogle aktører på høreapparatområdet der spinder guld på ordningen

undre sig over at der ikke er sket noget før nu vi socialdemokrater støtter nedsættelsen af tilskuddet med de ti

også samtidig sige at det er nødvendigt med en undersøgelse af hele området for høreapparater og det håber jeg at ministeren vil være med til at igangsætte vi har jo konstateret overbetaling på andre områder inden for sundhedsområdet så det vil

vores mening være meget fornuftigt med en afdækning af høreapparatområdet så vi sikrer at vi fremover får en fornuftig ordning der sikrer en hurtig behandling en optimal behandling og behandling til den rigtige pris

anmode ministeren om om at overveje

to elementer det er sådan et underligt blandingsforslag som vi i øvrigt sjældent ser fra socialministerens side men det ser vi så her så det håber jeg

det kan være utrolig vanskeligt at forestille sig hvordan det må være at have et handicappet barn

jeg synes at det er urimeligt at socialdemokraterne på den måde står og spiller hellige fra folketingets talerstol og også generelt gør det i den her debat

at mette frederiksen ude at sige at indføre et øvre loft for hvor meget man kan få i tabt

at man nu står her i dag

sætte et loft der er så lavt at en familie ikke kan få økonomien til at

vil vi ikke være med til og specielt ikke i en situation hvor det sammenstilles med genopretningspakken som herre martin henriksen jo støtter man giver massive skattelettelser til nogle af de rigeste herhjemme

for nogle af de her familier der ud over at fået et handicappet barn så også skal rammes på økonomien

ikke kunne indføre et loft på det her område fordi det var uanstændigt det var

det er urimeligt at man på den måde fremhæver sig selv som nogle der aldrig kunne finde på

vi har jo faktisk forsøgt at sikre de familier der har de laveste indkomster ved at sætte loftet

tom snak når man siger fra socialdemokraternes side jeg synes også at det

finder pengene også til det her område vi siger at det her vil vi ikke være med til vi vil ikke være med til den her voldsomme nedskæring på området vi vil gerne tage diskussionen om

så lyttede jeg også meget til det svar der blev givet på det tidligere spørgsmål og jeg kan nu forstå at socialdemokraterne måske alligevel

der nu er sat

jeg siger bare rimeligt at lægge et loft der er så lavt at der ikke er nogen almindelige lønindkomstfamilier i det her land der kan få økonomien til at hænge sammen

og fru vivi kier ikke synes at to hundrede kroner om måneden er ret mange penge

to hundrede kroner om måneden rigtig mange penge ikke at have til rådighed til de andre børn og til familien

tusind og syv selv har skrevet og sagt at man mener at der godt kan

tabt arbejdsfortjeneste så synes jeg faktisk at ordføreren er nødt til at sige hvor loftet så

når man så bliver forelagt at man rent faktisk tidligere i partiet har ment noget lignende

nogen helt almindelige familier der vil kunne leve med det her loft vi er så også opmærksomme på at der er enkelte ministeren har været rigtig god til at finde to eksempler frem der er blevet serveret til aviserne der har fået meget store

der har vi så sagt lad os se på om der skal være et loft men

vi bliver nødt til at indgå forhandlinger og blive indkaldt til møder og ikke bare reagere ud fra hvad regeringen lige fremlægger og har tænkt sig for at finansiere de skattelettelser de har har givet til de rigeste i

tusind og syv hvor socialordføreren sagde sagde at det kunne være fornuftigt at sætte en øvre grænse for

kan blive kompenseret

men hvorfor kan vi så ikke få noget at vide om

tilbageføre det vi ønsker ikke at lave den her voldsomme forringelse i forhold til forældre der har børn med handicap og hvis vi engang skulle indføre noget

loftet være væsentlig højere og så ville det også ske efter en ordentlig og god diskussion med de forskellige partier i folketinget men så sandelig også med patientorganisationer og forældre til børn med handicap for at kunne finde

at sætte et loft så har man nu

det taler egentlig for sig selv vi vil ikke være med til at give skattelettelser til de rigeste

så klare er ordene så klar er vores politik

rundtomkring i patientorganisationerne også er opmærksom på

eller i de planer de har fremlagt for tiden efter næste valg

at gennemføre en sådan intægtsbegrænsning som

vil indføre et loft som kan ramme nogle af de højtlønnede samtidig med at man giver alle højtlønnede også dem der ikke har syge børn

tilbageføre vi vil ikke være med til den her ordning så der ligger ikke noget på bedding i forhold til at lave forringelser på det her område

svar i folketingets skatteudvalg for en måneds tid siden der jo viste at de tusind rigeste i danmark i snit og det er bare et gennemsnit har fået trehundrede og femtusind kroner i skattelettelse om året efter skat ind på bankkontoen det var meget let at give det det er

tage pengene fra nogle af de mest udsatte grupper jeg kan bekræfte herre per clausen i

herre

et loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste på cirka tyvetusind kroner om måneden gældende for ansøgninger der indgives efter den første januar to tusind og elleve

får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i løbet af to tusind og ti vil være omfattet af de nugældende beregningsregler for det andet foreslås en nedsættelse af tilskuddet til høreapparater der udleveres fra en privat godkendt høreapparatleverandør på ti procent til cirka fem tusind seks hundrede kroner per apparat gældende for ansøgninger der indgives efter den første januar to tusind og elleve tilskuddet foreslås fastfrosset i tre år således at det reguleres første gang

er en del af udmøntningen af aftalen mellem regeringen og dansk folkeparti om genopretningen af dansk økonomi det

dansk folkeparti at de laveste indkomster sikres med aftalen

været vigtigt at der ikke skabes unødvendig usikkerhed for dem der i dag modtager tabt arbejdsfortjeneste jeg kan slet ikke

handicappet barn og det har ikke været nogen nem løsning det vil jeg gerne understrege med hensyn til økonomien og dermed i sidste ende af hensyn til mulighederne for også i fremtiden at sikre velfærden også for de mest udsatte borgere har det været nødvendigt at genoprette dansk økonomi hvis vi i fremtiden skal sikre de dårligst stillede kræver det en sund økonomi fordi det netop giver penge til at vi fortsat kan løfte indsatsen over for udsatte

til høreapparater er det vores opfattelse at muligheden for at tage et offentligt tilskud med over i det private har været en fordel for rigtig mange danskere herunder i høj grad vore ældre medborgere jeg mener ikke at det frie valg skal afskaffes som nogle har været inde på

opfattelse svække den enkelte borgers frihed og mulighed for at agere ud fra

at ordføreren er mere optaget af hvad socialdemokraterne sagde for tre år siden end hvad konsekvenserne for de berørte familier af det her lovforslag faktisk er

i og med at vi gerne skulle finde en løsning som er bedre end den her

forstå at der er tale om at nogle synes at det er for meget at kunne få en million kroner i tabt arbejdsfortjeneste

herre martin henriksen om herre martin

om man er parat til at sige at at selv om man synes det er for meget

i tabt arbejdsfortjeneste så skulle man måske finde et højere niveau end det her eller

der bare fuldstændig lukket for forhandlinger om hvad det så skulle

at hvis man ønsker at få indflydelse på de forskellige områder specielt når man laver

bliver man nødt til at gå ind til forhandlingsbordet og ved forhandlingsbordet forsøge

bare i øvrigt tage afstand fra

side på nogen som helst måde skulle gå efter at være særlig onde ved nogen

også sikret med det her lovforslag derudover er det også sådan at dem der er på ordningen i

videre på ordningen det synes jeg er utrolig væsentligt at slå fast også fordi der er nogle partier som jo har været ude og skabe en del usikkerhed for nogle af dem som er på ordningen i dag

hvis man er på ordningen i dag og man fortsat lever

vigtigt at slå fast også bare at det

hult når man hele tiden kravler op i træet og forsøger at sige at man vil det hele ih og åh så godt

men det jeg prøver er jo at få nogle forklaringer på

herre martin henriksens parti agerer i det her fordi jeg ikke helt forstår det og når man kigger på hvad herre martin henriksens parti har været med til at lægge stemmer til igennem det sidste år ser

har skaffet meget store skattelettelser som har skabt et dårligt fundament for økonomien

en række andre hvor vi ser helt urimelige nedskæringer for helt almindelige danskere er

det værd når man nu ser konsekvenserne bekymrer

at konsekvenserne af den økonomiske politik

tilbage jeg har forstået at det vil man ikke derfor kan man jo ikke blive ved med at sige at

man jo sige at så skal man rulle det hele tilbage til det som det var

logik i den argumentation

så vil vi meget gerne lave den når unge handicappede i dag

der er kommet bedre muligheder for hjemmetræning

et forslag i folketingssalen og så kan man også finde en lang række andre områder hvor dansk

meget gerne på mål for dansk folkepartis handicappolitik men vi må også bare erkende at når

skal man også finde midlerne sted

ud fra at herre martin henriksen også har læst noget af det de skriver

sagde i min tale hvert år er og halvtreds børn herhjemme der rammes af kræft

derfor vil jeg gerne spørge herre martin henriksen om han ikke synes de her familier bliver ramt urimelig hårdt mener herre martin henriksen virkelig at de ud over det at de nu har fået et barn med en livstruende sygdom meget svær sygdom så også skal rammes på økonomien

hvor vanskeligt det må være at have et meget sygt barn eller hvor vanskeligt det må være at have et handicappet barn som man så vælger at gå hjemme og passe man har jo også mulighed for forskellige former for aflastning i hjemmet også efter det her lovforslag det rører lovforslaget jo sådan set ikke ved men jeg vil bare gerne have mig frabedt at socialdemokraterne der selv har talt om et loft

børn med handicap bare for at få det slået fast der er ikke nogen konkrete planer der er ikke noget i finanslovforslaget og der er ikke noget i politikudspillet der lægger op til at der overhovedet skal være et loft

det har alle folketingsmedlemmer kan jeg se fået

at der var to håb for dem som familie da de fik det konstateret og skulle til at gennemgå en masse behandlinger det ene håb var at barnet

det andet håb lyset for enden af tunnellen var at deres økonomi ikke blev smadret ved at

med handicap med leukæmi

vil herre martin henriksen stadig

så at i ikke skriver det nogen steder i dag men

rulle det her tilbage i vil rulle betalingen

rulle stort set hele genopretningspakken tilbage

vil men pointen er jo bare at hvis vil rulle hele genopretningspakken tilbage

vil der være et stort hul i statskassen

i dag står og påstår at man er talerør for at sige

skæres endnu dybere og det synes jeg ærlig talt

så den vrede kan vi slet ikke dele men jeg

enig med mig i at konsekvenserne

at helt almindelige lønmodtagerfamilier i danmark med helt almindelige indkomster som får et alvorligt sygt barn

ikke enig med mig i at det faktisk kan være en ganske ganske alvorlig økonomisk vanskelighed at komme ud i ud over de problemer man så har med

en urimelig måde at køre den politiske debat på fordi det kortslutter den politiske debat man har

politiske med og modspillere hvis de hele tiden skifter holdning det vanskeliggør jo alt andet lige at man kan føre

har sagt før jeg anerkender da at de mennesker der bliver ramt af det her vil komme i en utrolig vanskelig situation

har arbejdet på i forhandlingerne og det synes jeg også at vi har opnået så kan man altid diskutere om loftet skal ligge det ene eller det andet sted men men problemet er

noget positivt indspark i debatten om hvordan man så kunne håndtere det eller noget positivt indspark til hvordan man så kunne håndtere de økonomiske problemer der har været

man har fået et sygt barn også skal gå ned i nettoindkomst med halvtredstusind

jeg bare stille det spørgsmål til herre martin henriksen om han stadig synes det er en rigtig prioritering i vores økonomi når nogle af de rigeste mennesker i det her land stadig væk får meget meget store skattelettelser er det sådan at dansk folkeparti når det kommer

at det at lave aftaler med venstre og konservative om skattelettelser til de rigeste er så meget værd at man gerne sender regningen til helt almindelige lønmodtagere som er så uheldige

var fuldt finansieret det var jo det der var budskabet

socialdemokratiske skatteordfører så

man skal tage med i debatten når man nu endnu en gang siger at det er på grund af den skattepolitik der er ført at det

rent faktisk ligger danmark mig bekendt i den ende hvor

ikke har lige så store økonomiske problemer som de andre eu lande og hvis vi skulle sørge for at vi

derhen hvor de andre ligger så skal man jo altså i tide

område bliver berørt af den økonomiske genopretningsplan

det faktisk er meget lidt af socialministerens område socialområdet der bliver berørt af den økonomiske

at forløbet viser at vi har taget sociale hensyn

det her konkrete lovforslag ligger det sociale hensyn jo i at vi

i det konkrete lovforslag er der taget det hensyn at

til genopretningspakken har været at genoprette dansk økonomi men i det har vi jo så indbygget en række sociale hensyn og nu står der jo også i lovforslaget hvordan den økonomiske udvikling kommer til at se ud og hvad det vil spare statskassen for de beregninger

for sfs holdning til det lovforslag vi skal

til høreapparater og indledningsvis skal jeg sige at sf er imod at

behandles samtidig så jeg vil gerne støtte op om anmodningen om at det bliver delt op så vi kan få lov til at behandle hvert spørgsmål for sig

i besparelsesøjemed selve ordningen som det her omhandler er jo noget der er behovsbestemt

familier med børn med alvorlig sygdom og alvorligt handicap hvor den bedste løsning er at barnet bliver passet hjemme af den ene af forældrene

eneste løsning der er så det er

bestemmelse er jo at det skal være muligt at være i denne svære situation uden at

at det er urimeligt at få så høj en løn for at være hjemme hos sit barn og der knækker filmen må jeg sige når jeg kigger på hvad det egentlig er vi har med at gøre konsekvenserne af det her lovforslag

det med tabt arbejdsfortjeneste kan blive

må kigge på ændrede boligforhold

lægge deres liv væsentligt om ofte med meget kort varsel

den meget svære situation det er at have et sygt eller handicappet barn alternativet for de familier vil være at overlade barnet til

døgntilbud hvis det altså er en mulighed og der er et relevant tilbud som

familier kan benytte sig af det er en helt urimelig belastning af familier som i forvejen er i en meget sårbar situation og i mange tilfælde vil det betyde at familier med svært handicappede eller syge børn bliver sat fuldstændig skakmat over for den situation de

at sætte disse familier i den situation og derfor er det så meget mere uforståeligt at

tale om at man ønsker at spare men den del af beregningerne

nævner ikke de øgede udgifter som det her kan medføre nemlig de øgede udgifter til de tilbud

børn som forældrene vælger at søge institutionstilbud til i stedet for selv at passe dem så så samlet set

man risikerer en helt urimelig behandling af en meget belastet gruppe med en økonomisk begrundelse oven i købet uden at man er sikret nogen form for økonomisk gevinst det er meget kortsigtet det er en situation

uden indlevelse i den virkelige verden som mange mennesker

som det også rammer er de andre børn i familien det vil sige at

om velfærdet for det syge barn og forældrene men også for de søskende der måtte være i familien

det er der ikke fordi der i forvejen er flest kvinder der bruger ordningen så det er allerede skævt

vurdere et ligestillingsperspektiv på at sige at fordi det allerede er skævt bliver det ikke mere skævt af det her

noget ligestillingsperspektiv jeg tror at konsekvensen

faktisk er en ligestillingsmæssig konsekvens af forslaget

så er der den anden del som vedrører høreapparater den del af det er også

besparelse altså et besparelsesforslag men desværre er

større refleksion over hvad det egentlig er man gerne vil opnå med det ud over selve besparelsen den umiddelbare konsekvens af forslaget som det ligger her

sf støtter ikke det her forslag vi så hellere en nedsættelse af taksterne og en ligestilling af det private og det offentlige vi så gerne at man arbejdede på en løsning så alle fik en offentlig service en billig service for eksempel ved at

få en bedre pris på de her apparater i det hele taget skal der være en ordning på det her

fokus på en billig hurtig og offentlig service

desværre ser vi

uden refleksion uden konsekvensberegninger for de mennesker som det vedrører og den første del betragter jeg som langt den alvorligste

også i danmark har været nødt til at gennemgå alle udgiftsområder en ansvarlig regering skal sikre at der er økonomisk balance og hvis vi i fremtiden fortsat gerne vil hjælpe familier

vi ikke fortsætte med at betale de store kompensationer som vi hidtil har set eksempler på med det her lovforslag lægges der nu et loft over hvor meget der kan udbetales i tabt arbejdsfortjeneste et loft der kommer til at ligge på linje med de andre ydelser man kan modtage

pasning af nærtstående med alvorlig sygdom

til pasning af døende jeg har ligesom alle andre i salen her modtaget rigtig mange henvendelser fra familier som i dag benytter sig af ordningen med tabt arbejdsfortjeneste jeg synes det er rigtig fornemt og fint at de familier

til at fortælle hvad de mener det her betyder for fremtiden jeg har også modtaget en del henvendelser fra familier med kræftramte børn men hverken danmark eller de lande vi normalt sammenligner os med har særlige ordninger for kræftramte børn

jeg må fremhæve at forældre der i indeværende år har fået tildelt kompensation efter de gældende regler ikke vil blive berørt af det nye forslag men jeg forstår til fulde at såvel organisationer som forældre finder forslaget om at indføre et loft som meget begrænsende det er altid svært at fratage nogen noget men jeg mener at selv med et loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

vil vi fortsat have en god ordning også hvis vi sammenligner os med øvrige lande et andet element i det her forslag er sænkelse af tilskuddet til høreapparater der udleveres fra en godkendt privatklinik med ti procent jeg mener at det også skal gælde for udleverede høreapparater i offentligt regi og ikke kun i privat regi

i de senere år ofte debatteret stigningen i antallet af høreapparatbrugere ligesom vi har debatteret tilskud til private høreklinikker jeg glæder mig derfor rigtig meget over at såvel indenrigs og sundhedsministeren som socialministeren nu har sat et kulegravningsarbejde i gang på det her felt for myterne er rigtig mange men reel viden og fakta

så synes jeg det er værd at bemærke at det faktisk var et meget bredt flertal her i folketinget der tilbage i to tusind og to vedtog en forhøjelse af tilskuddet til privat udleverede høreapparater dengang

at der ikke måtte ske brugerbetaling på området og at ventelisterne gerne skulle falde drastisk

ventetid i det offentlige på et høreapparat

resultat af den undersøgelse der nu er i gang fra konservativ side kan vi støtte begge elementer i det her lovforslag og jeg vil gerne tilkendegive

fra konservativ side er helt fint at vi splitter lovforslaget op i to dele som

fra forældre og patientorganisationer og

nogle der har meget forstand på det her område årsmøde og formanden for socialcheferne

omtalte det her i sin beretning som socialcheferne

den her nye model for tabt arbejdsfortjeneste er et alvorligt tilbageskridt

muligheden for at yde tabt arbejdsfortjeneste til forældre der tager hånd om deres handicappede

og realitetssans for at forestille sig vil føre til både dyrere og mere utilfredsstillende løsninger for de pågældende børn og

når patientorganisationer og fagfolk på området siger at det her altså er en ordning der vil ødelægge mulighederne for familier med handicappede børn så er det jeg ikke forstår hvorfor især det konservative folkeparti ikke er mere bekymret end fru vivi kier

det kan være rigtig rigtig svært at stå i den situation

socialdemokraterne tidligere selv har syntes kunne være fornuftigt så kan vi altid diskutere hvor loftet skal ligge men

jeg har lyttet til alle de svar vi har fået jeg har også lyttet til svarene fra kl som jeg finder

de har jo tidligere både i pressen og over for regeringen i økonomiaftaler givet udtryk for at her syntes de der var et område vi skulle gå ind og kigge på og det gør vi så det gør indtryk på mig og jeg vil også bede ministeren om at følge området

og det mener jeg vi skal følge utrolig tæt og så er jeg altid villig til at gå ind og kigge på området en gang til

kl og repræsentanter derfra siger jo samstemmende nu at det skal være et loft der er rimeligt det skal være et loft

meget fantasi og realitetssans at forestille sig at det her fører dyrere og mere utilfredsstillende løsninger med sig jeg ved at fru vivi kier både har fantasi og realitetssans så kan hun ikke se at rigtig mange kommuner nu vil komme til at tilbyde dyrere institutionstilbud

og døgntilbud i stedet for at give forældrene støtte i en kort periode hvor de har brug for at være hjemme hos deres barn den sammenhæng og den økonomi er jo ikke regnet ind i det her forslag at kommunerne vil

konsekvenser som vi ikke har forudset jeg har læst høringssvarene så kan man diskutere loftet nu kan jeg høre at spørgeren siger jamen er det et rimeligt loft vi har lagt

socialdemokraterne ikke selv har et bud på hvor loftet skulle ligge man vil måske nok gerne kigge på et men man har ikke selv et bud på det vi har vedtaget

det her som en del af en pakke vi kan stadig væk tilbyde mennesker tabt arbejdsfortjeneste men jeg vedgår at det for nogle familier kan være rigtig svært

at det var blevet for lukrativt at passe sit barn hjemme

på på det her område hvad vil kunne få ordføreren til at sige

ude at bruge udtrykket lukrativt men vi har alle sammen set eksempler på

er svært at sige jeg hørte også at fru meta fuglsang tidligere i sit spørgsmål

burde loftet ikke være højere dermed kunne jeg så udlede at

godt vil være med til at kigge på et loft man synes bare at det skal ligge

jo være rart at høre hvor sf synes loftet skal ligge loftet ligger

vil have at socialministeren holder nøje øje med det her

vi har hørt nogle udsagn om at man mener at der vil blive pres et andet sted i systemet når nu vi

og det mener at vi er nødt til at holde øje med

viser det sig at der kommer nogle utilsigtede konsekvenser

eller døgninstitutioner hvorimod en utilsigtet konsekvens ikke er at familier fra den ene dag til den anden får spoleret deres økonomi så de må

rigtig mange ting jeg erkender at vi fratager nogen noget når vi nu laver et loft over dækningen af tabt arbejdsfortjeneste jeg anerkender det blankt men siger også at vi står i en økonomisk situation hvor vi har været nødt til at genoprette økonomien i danmark vi kan ikke bare blive ved med

et godt velfærdssamfund vi er gået ind og har sat et loft over den ydelse som jeg er villig til at vi skal følge tæt og nøje hvilke utilsigtede konsekvenser

kan jeg ikke sige men jeg følger nøje hvad det her fører med sig og til enhver tid er jeg villig til at

sagen op igen hvis det viser sig at det her

jeg kender rigtig mange familier der har et handicappet barn

de første år vælger at have barnet hjemme fordi man synes

det bedste men hvor familierne faktisk bliver slidt ned og hvor det betyder noget for hele familien også for de andre børn i familien at barnet måske bliver anbragt uden for hjemmet så handicappede børn der bliver anbragt uden for hjemmet kan ikke sammenlignes med andre børn der bliver anbragt uden for hjemmet

at tage højde for i forbindelse med satspuljeaftalen således at familier med handicappede børn er i en anden situation når de vælger at deres barn skal passes et andet sted end i eget hjem

bemærkninger til lovforslaget omkring

tabt arbejdsfortjeneste har regeringen lagt vægt på at

familier som i dag modtager ydelsen

lovforslaget derfor gælder forslaget kun nye ansøgninger indgivet efter den første januar to tusind og elleve de nye familier der visiteres ind i ordningen vil således kende reglerne på forhånd og kan dermed rette sig efter dem familier der

vil fortsat være omfattet af de nugældende regler hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt for at få tabt arbejdsfortjeneste det gælder uanset hvornår efter den første januar

søger jeg vil også gerne understrege at ordningen oprettesholdes med uændrede visitationskriterier forslaget drejer sig alene om at lægge et loft over ydelsen jeg mener derfor ikke at forslaget strider mod kompensationsprincippet som jo netop ikke er et udtryk for et krone til krone princip men derimod siger at borgerne i videst muligt omfang skal

handicapkompenserende ydelser til rådighed

vigtigt at sige at vi stadig har en rigtig god kompensationsordning der fortsat vil ligge over hvad der gælder i de lande vi normalt sammenligner os med det gælder også de nordiske lande omkring høreapparater

at tilpasse tilskuddet til privat udleverede høreapparater til prisudviklingen på høreapparater generelt baggrunden for indførelsen af tilskudsordningen var at sikre

med hørenedsættelse en hurtig og fleksibel adgang til at få kompenseret deres høretab

også dybt beklageligt hvis ordningen er blevet misbrugt som det fremgår af nogle medier

ordningen opretholdes så borgerne ikke igen kommer i en situation hvor de bliver parkeret på en venteliste i årevis vi er imidlertid også opmærksomme på væksten i udgifterne og den høje aktivitet på området og indenrigs og sundhedsministeren og jeg har derfor igangsat en kulegravning som skal bruges til at vurdere behovet for yderligere tiltag ud over hvad der ligger i dette forslag dermed kan jeg således glæde

har spurgt til det jeg vil se

frem til behandlingen i udvalget der har været flere ordførere der har forespurgt hvorvidt vi kunne dele forslaget op i to det ser jeg

til den del som vi socialdemokrater ikke kan støtte vil jeg gerne spørge ministeren om hun ikke bliver bekymret når formanden for socialcheferne siger at det her er et alvorligt tilbageskridt i forhold til handicappolitikken og at man drastisk forringer forholdene

i den forbindelse spørge om ministeren er enig med den konservative ordfører fru vivi kier i at der er nogle familier det vedgår hun hvor det kan blive rigtig rigtig svært med den her nye ordning og er ministeren ligesom fru vivi kier villig til at se på ordningen og se om der er brug for en ændring i løbet af kort tid hvis det viser sig at det har utilsigtede

nævnte i mine indledende bemærkninger at vi gør op med kompositionsprincippet det gør vi sådan set

vi gør med det her forslag med hensyn til tabt arbejdsfortjeneste er at sætte et loft over ydelsen visitationskriterierne ændrer vi ikke ved og vi ændrer heller ikke ved alle de ting man derudover kan opnå hvis man har

er jo både i forhold til indretning af bolig

i forhold til det med at se på lovforslaget

jo ligesom med alle mulige andre ting at selvfølgelig følger man hvordan tingene

udarter sig når man har vedtaget et forslag det gør vi jo også med andre

det som rigtig mange patientorganisationer peger på som ole pass og socialcheferne peger på og som kl peger på ved mulighederne for familien

i forhold til deres egen situation

rigtig mange der ikke længere vil kunne vælge at sige jeg vil tage mig af mit barn derhjemme jeg vil lave hjemmetræning med mit barn og jeg vil tage mig af det

det ikke kommer ud og får virussygdomme eller andet derfor bliver der jo en økonomisk problemstilling som ministeren ikke har forholdt sig til i forhold til det alternativ familierne så har og det er jo et kommunalt dagtilbud eller en kommunal døgninstitution som bliver meget dyrere hvorfor er det lige ministeren ikke har regnet den meromkostning som kommunerne og

af de handicapkompenserende ydelser

hjælp man kan få når man har et barn under atten år som har

blive visiteret til tabt arbejdsfortjeneste det vi blot ændrer

socialdemokraterne i interesserede i at diskutere et loft og jeg synes da

med på at der bør være et loft med hensyn til hvad

har de jo også været fremme med at de støtter at der sådan

generelt støtter lovforslaget noget af det som

deres høringssvar ud over at de skriver at de støtter det er jo lidt den rituelle stammedans omkring

her spiller kommunerne altid ud på den måde

i kls høringssvar er i øvrigt også at det

modtagere af tabt arbejdsfortjeneste og det er jo egentlig en

skitseret i lovforslaget hvad man mener det her vil kunne betyde af besparelser og det er jo

set noget vi stadig væk kan stå inde for

kl har været fremme med i deres høringssvar er

dut forhandling med dem men derudover har de jo været ude og sige flere gange også i pressen at de støtter op om forslaget og

modtager tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid

det spørgsmål der kom fra spørgeren er det sådan at hvis man har modtaget tabt arbejdsfortjeneste her i to tusind og ti

man fortsat være på den gamle ordning uanset om der skal

som ikke har et valg om de selv skal passe deres barn eller det skal på en institution altså forældre til alvorligt syge børn

står i en situation hvor man er nødt til at passe sit barn enten under en indlæggelse eller derhjemme fordi barnet ikke kan

mit spørgsmål til ministeren er hvilke overvejelser ministeren har gjort sig omkring de familiers muligheder for at indrette sig økonomisk på den ydelse her særlig de familier som

ens barn har fået en kræftsygdom

kan få noget plejevederlag

lovforslaget her er at vi kigger på de forskellige ordninger vi har også

sygdom som strækker sig over tre fire måneder

set også være en der er år er

og nittende § to og fyrre tabt arbejdsfortjeneste hvor vi nu sætter et loft sådan så vi sørger for

anden form for ligestilling mellem de mange forskellige former for hjælp såfremt man skal være i hjemmet eller

med på hospitalet og passe et sygt barn under atten år dertil er der en lang række kompenserende ydelser ud over at man kan få lavet om

der mulighed for aflastning der er mulighed for at få hjemmehjælp i hjemmet og så videre

et loft over hvad man kan få i tabt

en gruppe af patienter i det danske sundhedsvæsen

gode præmisser som betød at man kunne få

udtalte den femogtyvende oktober til avisen 24timer

er

der står for skud er det fordi man ikke dør af at være det

mener ordføreren at en sygdom skal være livstruende for at syge mennesker skal have adgang til

at venstre fra nu af vil kigge på alle områder hvor sygdomme ikke er livstruende

for der lå tilbage i to tusind og seks eller

i adgang til sundhedsvæsenet men for bare få måneder siden var ordføreren fru birgitte josefsen i en artikel i nordjyske den enogtyvende marts

det område og i den politik man har ført de seneste mange år til sidst

enig i at der faktisk i sundhedsloven står

lidelser og funktionsbegrænsninger for den enkelte

springfinger og dårlig ryg og slidgigt i knæet og dårlige skuldre og

andre ting der ikke er livstruende

fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen

det skulle være lige og let adgang til vores sundhedsvæsen er det efter venstres og ordførerens opfattelse det vi skal til at forstå ved lige og let adgang

ikke er livstruende der kan jo

hvis man får diagnosticeret

ikke livstruende skal man så betale efterfølgende for den hofte man får eller er det kun den her lille gruppe

her og nu er det sådan tænkningen er omkring den sundhedslov man

man fejler sådan og sådan eller at der er den og den dysfunktion

er sandheden ikke at man kunne have skaffet de her penge på anden vis eksempelvis kunne man jo have hentet de syv hundrede million kr som det koster at give folk fradragsret på sundhedsforsikringerne det ville have været en

måde at hente pengene hjem på fordi det rammer langt bredere

og det er nogle forståelige kriterier som er forståelige ud fra økonomitænkning og ikke noget med at det er ud fra at det er en ganske bestemt dysfunktion man har

tankevækkende at man vælger en lille gruppe ud som har et

viser at det danske fødselstal er det laveste i norden det danske fødselstal ligger på en

barn per kvinde hvilket betyder at danske kvinder føder for få børn til at vi kan opretholde befolkningstallet sidste år blev seks tusind en hundrede og fem og firs børn født efter en eller anden form for fertilitetsbehandling

at færre får brug for hjælp til at blive gravide hvilke konsekvenser mener fru birgitte josefsen det vil få for antallet af fødte børn i danmark

de tal som du kommer med derfra nede i noterne på det du står og siger

op til at det kan blive endnu dyrere end som så

skal have nogle flere børn her i landet på en eller anden måde for det er det modsatte i gør lige nu op til tredivetusind

have råd til op til tredivetusind kroner for at få lov til at få et barn

af en brugerbetaling på de danske sygehuse

lige præcis et historisk brud der lige nu sker

jamen hvordan ser

over at man har lavet meget omhyggelige undersøgelser af om man kunne finde pengene andre steder

til millionerne altså statsministeren har været ude at sige nå

men det jeg egentlig vil spørge fru birgitte josefsen om

josefsen at det at man er barnløs

kunne man ikke stå her og love

de borgerliges dagsorden eller i hvert fald vks dagsorden her i

tror ordføreren at indførelsen af brugerbetaling for kunstig befrugtning vil medføre et faldende børnetal som vi blandt andet har set det i tyskland

at brugerbetaling for kunstig befrugtning vil medføre et lavere børnetal næste

ved hjælp af kunstig befrugtning

så regner seks år ud i fremtiden før det måske udjævner sig som venstres ordfører siger

jo også ligger i alle de beregninger vi

når de bliver ældre så ved vi at når man runder otte og tredive år

økonomisk gevinst for danmark så vil ordføreren ikke medgive at hvis man bare har lidt længere sigt og

vil det også medføre at

kroner i vores offentlige sundhedsvæsen der er kernen i vores velfærdsmodel ved at indføre brugerbetaling

en bestemt gruppe mennesker en bestemt gruppe patienter nemlig dem hvis sygdom medfører at de har svært ved at blive gravide i socialdemokratiet bakker vi modsat regeringen og dansk folkeparti helhjertet op om den frie og lige adgang til sundhedsvæsenet ikke bare livstruende lidelser men også

sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte citat slut

det er økonomisk kortsigtet det er dumt og det er utrolig uansvarligt i forhold til dansk økonomi det er synd for de unge mennesker der brændende ønsker sig at få et barn men som ikke vil have råd til

regeringens blå tråd er imidlertid at der nu skal tages de første skridt hen imod et brugerbetalt sundhedsvæsen de mange arbejdsgiverbetalte og private sundhedsforsikringer som regeringen har arbejdet aktivt for med skattefradrag for at de få kan få skal nu aktiveres dette er en prøveballon så der kan komme mere senere hen

og bør laves om det viser alle høringssvarene der er blevet indsendt

der sikrer at syge mennesker kan blive behandlet på de offentlige sygehuse uanset hvad de fejler og hvad de tjener ufrivillig barnløshed kan være resultatet af

som blandt andet skyldes tidligere underlivsbetændelser

blindtarmsbetændelse og svært nedsat sædkvalitet alt sammen ting som

det siger alle eksperter og alle erfaringer fra udlandet viser det også i danmark

i to tusind og fire indførte tyskland en halvtreds procent selvfinansiering af barnløshedsbehandling

tidligere havde været fuldt offentligt finansieret og konsekvensen var en halvering af antallet af barnløshedsbehandlinger udført i tyskland de nye tal fra nordisk statistisk årbog i to tusind og ti

en barn per kvinde det betyder at vi som danskere ikke

i de kommende år får endnu mere brug for indvandring for at sikre os at vi kan blive ved med at holde skindet på næsen

ikke en nødvendighed som vi har hørt her i dag det er en del af en genopretningsplan der sparer to hundrede million kroner på sundhedsområdet men til sammenligning koster fradraget

år i takt med at flere og flere sunde og erhvervsaktive borgere får tilbudt sundhedsforsikringer på deres arbejdsplads indførelsen af brugerbetaling på de offentlige sygehuse er dermed ikke en nødvendighed men et politisk valg

ifølge regeringen er det kun rimeligt at indføre brugerbetaling for kunstig befrugtning

så vidt jeg husker at indføre tilskud til adoption fordi det netop

også af andet og tredje barn kunstig befrugtning er derimod en behandling af syge mennesker det er adoption

når det handler om at folk skal behandles for deres sygdom der handler om dårlig fertilitet

jeg vil sige til allersidst

det er unge mennesker som ser fremtiden i øjnene og

en familie jeg synes det er uansvarligt og jeg synes det er synd for de her unge mennesker

at få et barn

så brændende ønsker sig med de behandlinger vi tilbyder i dag det

fremsætte forslag der skal forhindre det og jeg synes det er synd for deres forældre der aldrig vil opleve at blive bedsteforældre socialdemokraterne kan under ingen omstændigheder støtte dette lovforslag

initiativer til at ændre det så snart vi kan

hvis man ikke kan få børn at det er betinget af en sygdom sådan hørte jeg det findes der ikke tilfælde i vores samfund

ikke kan få børn men hvor man ikke kan verificere nogen som helst form for sygdom jeg synes

argumentationen på det her område

ikke kan få børn er ensbetydende med at

har en sygdom der hedder endometriose det er kroniske smerter i underlivet og for mange af dem

helbrede deres sygdom og fjerne de smerter de har gået med i årevis to tredjedele det er rigtig mange mennesker der bliver ramt af det her forslag lige nu at der findes mennesker

ja det har folketinget og flere af

med til at indføre ved at vi har givet inseminationsmulighed

ikke betyder at man ikke kan have problemer med fertiliteten

får tilbudt gratis og vederlagsfri insemination eller

en tredjedel af de borgere som ikke kan få børn er

ikke har en defineret sygdom er det rigtigt

at den udgør omkring to tredjedele af alle de behandlinger der er men som jeg også nævnte i min ordførertale

som følge af klamydia eller andre sygdomme og mange af dem tegner sig for den sidste tredjedel det er et meget lille mindretal der i det danske sundhedsvæsen kan få insemination

ikke har en sygdom og som jeg siger

af venstres folketingsmedlemmer

der ikke har en sygdom men gerne vil

købet selv vælger at gå til de private fertilitetsklinikker fordi de ikke

det er forældreegnetheden i fertilitetssager hvem husker ikke sagerne der fyldte medierne for eksempel om det

de havde modtaget fertilitetsbehandling

at man ikke havde taget højde for om de var egnede og kunne give barnet den omsorg og den pleje som et barn har brug for

på lovforslag en mindre justering

a stykke to således at den ansvarlige læge i tvivlstilfælde ud over at indhente udtalelser

af hvorvidt parret eller kvinden evner at drage omsorg for et barn efter fødslen

som jeg vil stille op til udvalgsbehandlingen og det vil være om hvem der skal tage den endelige beslutning

og hvordan kommunen eller eventuelt psykologer skal inddrages i den endelige beslutning ved tvivlstilfælde den

handler om egenbetaling i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning i det offentlige sundhedssystem hvorfor nu det ja spørgsmålene har været mange

der skal laves en konvergensplan

findes besparelser i vores økonomi på fire og tyve milliard kroner

vil eu sanktionere os hvilket vil sige at vi

ikke selv kan foretage prioriteringen og derfor er det vigtigt at tænke over de ressourcer vi har

prioritere i en given rækkefølge

betale når dansk økonomi er trængt og kommer der en regning der er så stor ikke bare kan skrive en check det har jo reelt været den diskussion i de dage hen over pinsen hvor dansk folkeparti har forhandlet med regeringen om genopretningspakken dansk økonomi skal rettes op og det skal den for at sikre at vores velfærd ikke kommer under pres alene fordi der mangler penge i kassen som ansvarligt politisk parti deltager vi naturligvis i det arbejde også for at sikre vores vælgere indflydelse på løsningen

vi har anerkendt at regeringens plan krone for krone løste opgaven men vi har også hele tiden sagt at den sociale slagside skulle ændres så nogle bliver helt friholdt og andre skal bidrage mere

være med i en løsning der er grupper i danmark

førtidspensionister folk på sygedagpenge folkepensionister

samtidig skal vi skabe ressourcer til behandling af livstruende sygdomme det er ikke sjovt det er aldrig sjovt at gå ind og skære i noget som man faktisk ønskede kunne blive ved det her handler ikke om hvorvidt infertilitet er en sygdom eller ej for vi ved vist alle

who har klassificeret infertilitet som en sygdom som defineres ved et par som efter et års forsøg ikke er blevet gravid

årsagerne kan lige så hyppigt være hos kvinden som hos manden og andre gange ligger der

at vi har brug for noget økonomi

derfor inddrog vi sterilisation og resterilisation som egenbetaling og på den måde kunne vi skabe et loft over hvor meget man maksimum kommer til at betale

det vil være meget forskelligt for de enkelte hvor meget man skal betale dog er loftet så

forundersøgelse udredning

anden sygdom som eksempelvis kræft vi mener i dansk folkeparti at vi har fundet en fornuftig løsning der ikke gør det umuligt

hvorvidt hun er af den opfattelse at børnetallet også

vil bare høre om ordføreren ikke også kan svare på om dansk folkeparti og dansk folkepartis ordfører har en forventning om at børnetallet også vil falde de kommende år netop på grund af det her lovforslag så vil jeg høre om ordføreren

være at man får en besparelse på ganske kort sigt fordi man nu indfører en brugerbetaling men hvis nu børnetallet falder kommer man jo til at

enten må man øge indvandringen eller

jeg kan gætte på at

vil stige jeg har læst mig til at mange måske vil have sat to æg op i stedet for et

vi får nogle flere tvillingefødsler ergo giver det nogle flere børn på pluslisten men jeg tror også at mange af dem

har råd til at få et barn og

komplikationer ikke bare for kvinden selv men også for de børn som i givet fald skal fødes

er ikke helt uproblematisk og det vil jo medføre yderligere omkostninger for sundhedsvæsenet fordi man

pludselig skal tage sig af komplicerede fødsler og børn som måske bliver født for tidligt og har andre komplikationer så

ordføreren hvor gennemtænkt synes ordføreren egentlig det her lovforslag er

hvilke følgevirkninger der i øvrigt vil opstå når man gennemfører det her lovforslag så

på den anden side og sige det vil vi i hvert fald ikke gøre

på hjemmesider som alligevel bliver pillet

komplikationer kan vi få ved alle fødsler

stor tilhænger af at vi kommer med nogle forslag som

jeg mener at det de sidste par måneder har været igennem en mølle hvor man har prøvet at gennemtænke

har været gennemtænkt at man har brugt den tid på det

er en større usikkerhed både for moren

det selvfølgelig mærkeligt at vi skal gå fra at vi har inseminationsmetoder og behandling i danmark som er gratis og

fordi man er så forhippet på

at der senere hen blev omdelt et bilag i sundhedsudvalget der forklarede at det pågældende par

men havde produceret barnet på naturlig vis

der kom flere historier fra hele landet

nogle der havde fået kunstig befrugtning og derefter fået tvangsfjernet barnet

er det så ikke ret voldsomt at ændre en lovgivning på baggrund af én sag der har været oppe i medierne i det forløbne år

nu overhovedet give den bedre mening

inddrage en ekstra læge til at vurdere forældreegnethed hvorfor går man

ikke ind i loven og kigger på om det overhovedet skal være lægen der vurderer det her

får lov til at se forældreparret og måske

ser dem allermindst mens praktiserende læger kommuner og andre der kender dem i forvejen måske bedre kunne træffe en beslutning

når vi ser en problematik i vores sundhedsvæsen som vi kan se at

her kunne man for eksempel inddrage kommunen de sociale myndigheder eller en psykolog

men hvis man er i tvivl kan man rådføre sig

der står de skal og det er kun i tvivlstilfælde jeg mener det er en god mulighed for at sikre at de familier der får den behandling også kan tage sig af det barn og derfor synes jeg det er en god idé

hundrede million kroner og nu siger

to hundrede million kroner

og brugerbetaling på de danske sygehuse

vi i

udtale mig om hvad en anden ordfører har stået og talt om her uanset om det er min partileder eller en fra mit eget parti

nu er det sådan at vi skal tage et økonomisk ansvar uanset om det hedder finanslov konvergensplan

skatteomlægning de sundhedsforsikringer har vi jo netop set gør en betydelig forskel for de medarbejdere

kommer meget hurtigere på arbejde det vil sige det koster os i sygedagpenge

skattebetalte sundhedsforsikringer

det koste endnu mere for det danske samfund så dem er jeg glad for ja

økonomiske ansvarlighed som åbenbart skulle ligge i det her

har bestemt ikke været positive men de har været utrolig interessante

en glaskugle vi kan kigge ind i og se hvor mange børn

tjent og hvad de ville have kostet ved siden af det kan man jo ikke gøre

en repræsentant for dansk folkeparti

til barn nummer to og også gerne efterfølgende børn

svaret vil komme til at gå på at den økonomiske situation har ændret sig voldsomt men hvad er det der har gjort

have hentet de her penge mange andre steder

gjort opmærksom på sundhedsforsikringerne

kan vi være imod sådan at vi ser pænere ud

jo præcis det samme som jeg har sagt i min tale vi så gerne at der kom flere børn vi så gerne at vi gav til nummer to barn det sagde jeg i min tale og jeg håber da

da læse det op igen men den økonomiske situation har netop gjort at vi

jeg står ikke her og siger at det er sjovt at gå ind og spare nogle steder

det er sagt i forbindelse med valgkampen at dansk folkeparti gerne ville give en ekstra hånd til den gruppe mennesker som føler sig rigtig godt og grundigt i klemme

få nogle børn nu i samme valgperiode efter at valget er overstået går dansk folkeparti ind og forringer vilkårene for lige nøjagtig den her lille gruppe hvorfor er det den her lille gruppe til forskel fra hele den store gruppe som kunne have været med til at finansiere det man kalder genopretningen efter at man har givet store skattelettelser hvorfor er det dansk folkeparti prioriterer så skævt over for en lille gruppe

ganske svær situation som de jo

første er når man indfører brugerbetaling på behandlinger i det offentlige sygehusvæsen skaber det så ikke større ulighed

større problem for dem der har små indtægter

og det andet er der andre områder hvor

vil indføre brugerbetaling når vi snakker om det offentlige sygehusvæsen næste gang

hvis man én gang har betrådt den vej at man godt kan indføre brugerbetaling i det offentlige

har foreslået

og er blevet nødt til at tage fat i det

nuværende tidspunkt sige jeg kan da hverken

udsigter er om et halvt år eller et år

som er gratis for borgerne i det her land for det er kun et spørgsmål

man ikke kan finde pengene et andet sted

hvis man vurderer at man ikke kan finde pengene et andet sted så indfører man gerne brugerbetaling i

til større ulighed det synes jeg da

men ja der social ulighed og det skal vi

loft på så det kan være alle der har råd til det det er desværre sådan i sundhedsvæsenet som vi også tidligere har

fysioterapeut kiropraktor og alle

et samfundsøkonomisk problem at vi ikke får født

der skal til for at skabe velstand i vores land og det her forslag

medfører vi ved ikke hvor mange der siger at det her har vi ikke råd til det må vi da ind at evaluere når det har fungeret

sammen med regeringen har drøftet andre besparelser inden for den ramme om

er inden for sundhedsområdet er det sådan at man under forhandlingerne har diskuteret andre steder man i stedet kunne spare på end netop det her område når jeg siger det er det selvfølgelig fordi sundhedsministeren dengang forslaget kom frem sagde at han ville gøre sig meget stor ulejlighed med at prøve på

men det er sket uden tanke på konsekvenserne for patienterne

landets fremtidige samfund lovforslagets ophavsmænd mødte end ikke op til den høring som blev afholdt sidste mandag hvor samtlige fremmødte organisationer fortalte om deres betænkeligheder lovforslaget vil medføre en marginalisering og en diskriminering af en befolkningsgruppe

derfor kan det heller ikke være nogen overraskelse at vi fra sfs side ikke kan tilslutte os lovforslaget regeringen har fremført et argument om at infertilitet ikke er en sygdom men det passer jo ikke og det har vi også fået ordførerne til at bekræfte tidligere i dag det er en anerkendt sygdom

og endometriose fertilitetsbehandling er derfor at sidestille med al anden dansk sygehusbehandling

i danmark er grundprincippet at sygehusbehandling er gratis det er dette grundprincip regeringen og dansk folkeparti nu rører ved regeringen og dansk folkeparti piller altså ved en af de grundpiller i det danske sundhedsvæsen som har været bærende igennem rigtig mange år en patientgruppe er udvalgt og rammes uhensigtsmæssig hårdt af lovforslaget ikke alene skal selve behandlingen være brugerbetalt men tilskudsgrænsen til medicin stiger også til femtentusind kroner det er diskriminerende det er at diskriminere en specifik

så pludseligt at ændre på reglerne det går direkte imod sundhedsloven hvor der står om tilskud til medicin citat tilskuddet sikrer at ingen patient af økonomiske grunde skal afstå fra relevant behandling med lægemidler citat slut desuden er jeg i tvivl om hvorvidt det lever op til eus gennemsigtighedskrav lovforslaget vil skabe enorm social ulighed nu bliver sygdomsbehandlingen ikke bestemt af behovet for behandling men snarere

patienternes pengepung de velstillede kan få børn mens de mindre velstillede forbliver barnløse det er for os at se fuldstændig uacceptabelt

ikke er lige ret og lige adgang til sundhedsvæsenet som det blev sagt

den omtalte høring hvor regeringen glimrede ved sit fravær hvor skal dankortautomaten sættes op på sygehuset i fremtiden ønsker vi virkelig et samfund hvor en gruppe skatteydere holdes uden for sundhedsvæsenet og ikke mindst må man spørge sig selv efter

betyder det at den næste gruppe er kræftpatienter der skal betale for deres kemoterapi eller diabetikere der skal

fordi deres tilskud til insulin bliver fjernet vi kan også kigge på de erfaringer der har været med et lignende lovforslag i landene omkring os tyskland indførte i to tusind og fire

til verden ved hjælp af kunstig befrugtning hvis nu halvdelen af disse børn

ikke vil blive født de kommende år svarer det til at børnetallet reelt set vil falde med fem procent det er trods alt en ganske klækkelig del

jeg føler mig overbevist om at konsekvenserne vil ramme danmark om det bliver halvtreds procent eller fyrre

fru birgitte josefsen også sagde svært at forudsige men vi kan trods alt lytte til nogle af de erfaringer der har været

langtfra er en byrde for samfundet rent økonomisk

ikke er dyrere end andre børn på længere sigt de behandlingsudgifter der skal til for at bringe et barn til verden i dag giver et reelt positivt afkast når barnet er lidt over otte og tredive år

giver afkast fra otte og tredive år det vil sige

hvorvidt et barn bliver en økonomisk gevinst for det danske samfund dermed må man også undre sig

som netop rammer skævt socialt skævt

også alt for kortsigtet fordi det på lang sigt vil være ganske bekosteligt for det danske samfund ikke mindst fordi børnetallet vil falde og ikke mindst fordi vi rent faktisk ved at børn er en rigtig god investering og det er en rigtig god forretning for statskassen vi har en udfordring i danmark

og hvordan skal små generationer kunne løfte vores velfærdssamfund det spørgsmål stiller vi tit og ofte og derfor er det også fuldstændig absurd at regeringen i dag fremsætter lovforslag hvor man vil sænke børnetallet yderligere

konsekvenserne for velfærdssamfundet vil være endnu mere markante

den allerede førte politik når regeringen taler om at spare

måske spørge sig selv om den virkelig har råd til at spare på fremtidige generationer her og nu vil staten måske spare penge men på længere sigt vil det være økonomisk katastrofalt det er ærlig talt simpel sund fornuft fra udlandet ser man tit og ofte op til den danske velfærdsmodel og verden over er der udtrykt bekymring for at den gode danske sundhedsmodel bliver tabt på gulvet vi kan blandt andet se det på forskningsområdet forskningen er en vigtig del af det danske sundhedsvæsen

mon i fremtiden ønske at deltage i forsøg inden for kunstig befrugtning

er noget man har sparet op til igennem mange år

råd til en behandling har man garanti for behandlingens kvalitet hvis man deltager i

som vil frafalde

at de ikke føler at det er risikoen værd hvad nu hvis de skal betale for endnu et forsøg efterfølgende

lovforslag frarøver en gruppe mennesker deres rettigheder i besparelsernes hellige navn

staten reelt vil tabe penge på det hvordan kan man så retfærdiggøre det fra regeringens side

en menneskeret at få børn men det er nu engang en ret danmark at blive behandlet for sygdom og det er en hjørnesten i vores sundhedsvæsen derfor er lovforslaget et historisk brud på princippet om lige ret og fri adgang til sundhedsydelserne og derfor kan vi fra sfs side absolut ikke bakke op om lovforslaget

der prioriterede at være til den høring hvor eksperter belyste de konsekvenser som den her brugerbetaling

op til den her høring det var sådan set også en samlet opposition der endte med at betale for at det mindste kunne afholdes en høring fordi folketingets sundhedsudvalg med v og k i spidsen fuldstændig afviste at der skulle være diskussion om det her

lovforslag og fordi regeringen nægtede at diskutere det og det er jo påfaldende at

er åbne og diskuterer og laver høringer om lovforslag

man fra regeringens side ikke ønsker at deltage i ikke ønsker

have en åben diskussion om så derfor synes jeg næsten at udeblivelsen fra regeringens side til høringen om kunstig befrugtning taler sit eget sprog man må jo også spørge sig selv

manglende udeblivelse skyldes at man faktisk fra regeringens side allerede har erkendt at det her lovforslag sådan set ikke har

at få bred tilslutning til en høring i folketinget ikke nødvendigvis på den pågældende dag

andre mulige datoer for rent faktisk at få en åben debat

set været en samlet opposition der har ønsket at have en åben debat om det her lovforslag men underligt nok

påfaldende at hver gang debatten kom i sundhedsudvalget var der alligevel ikke et ønske fra regeringens

at deltage i en høring man havde altid en god forklaring

jo det kan da godt være at der har været andre høringer men vil

blixt ikke blot bekræfte at der faktisk har været en debat i sundhedsudvalget og at man rent faktisk fra oppositionens side gentagne gange har rejst forslaget og at man fra oppositionens side har været helt åbne

tredive minutter det kunne ordføreren jo passende replicere på men

set har været drøftelser og netop et forsøg fra

en bred høring således at alle synspunkter kunne belyses og vi kunne få en bred politisk debat inden folketinget skulle behandle lovforslaget

at der rent faktisk har været

fra oppositionspolitikernes side for at se om der var tilslutning til en høring og ordføreren bekræfter dermed også at det var der faktisk ikke fra

og dansk folkepartis side så

for kunstig befrugtning og jeg ved ikke om det er et forsøg fra regeringen

hæve afgifterne et andet sted fordi man synes når adoption koster lidt penge

det også rimeligt at alt andet koster penge jeg forstår ikke helt ordførerens argumentation den hænger måske ikke helt sammen

så mange forsøg at det ville være løbet op i omkring ethundrede og firstusind kr såfremt de selv skulle have betalt for dem nu var de så heldigvis i lykkelige omstændigheder

så ikke bare også bekræfte at der rent faktisk er nogle borgere som ender med nogle meget meget store udgifter såfremt de i fremtiden selv skal betale for kunstig befrugtning

op over for ministeren og høre ministeren og det kan han jo passende høre

der rent faktisk går flere år inden man bliver gravid

godt stige ganske betragteligt og det håber jeg

jeg ud fra at ministeren senere vil komme ind på det her

set en meget central del af lovforslaget

at det kan medføre en brugerbetaling på op til tredivetusind

til over halvdelen af deres årlige indkomst på

lige forestille mig hvis fru birgitte josefsen skulle betale halvdelen

det betyder at også danmark har været nødt til at gennemgå alle sine udgiftsområder en ansvarlig regering skal sikre at der er økonomisk balance og derfor har vi været nødt til at skulle betale krisens regning det betyder konkret at vi nu prioriterer anderledes i sundhedssektoren hvorfor vi nu lægger brugerbetaling på fertilitetsbehandling på sterilisation og på den medicinske behandling forud for den egentlige fertilitetsbehandling jamen er det rimeligt spørger mange set i lyset af den stigende efterspørgsel på sundhedsydelser generelt og

må jeg sige at jeg finder de beløb der nu skal betales for disse ydelser

rimelige men samtidig

det altid er svært at skulle indføre betaling for noget som hidtil har været gratis

på de par der vælger en adoption jamen så skal de også betale et beløb for at gennemføre en adoption og set i det lys kan man jo godt forsvare brugerbetaling jeg anerkender at det har været en rigtig svær men nødvendig beslutning

indføre brugerbetaling på det her område nogle mennesker der ikke af naturens vej naturens vej kan få børn

men vel at mærke en sygdom som ikke forhindrer dem i at leve et helt almindeligt liv en sygdom som ikke medfører tab af erhvervsevne en sygdom som bestemt kan være rigtig svær at leve med

jeg forstår godt hvis ikke alle synes lige godt om det her lovforslag men jeg må sige

har vi været nødt til at gøre det nødvendige rette op på økonomien det er aldrig nogen let opgave at fratage mennesker gratis ydelser men jeg vil til slut gerne pege på at regeringen fortsat prioriterer sundhedsområdet højt således tilføres der fem milliard kroner

har det været nødvendigt at prioritere og prioritering er jo netop det vi som politikere er valgt til fra konservativ side kan vi derfor tilslutte os lovforslaget men jeg bliver nødt til at sige at jeg faktisk bliver en lille smule gal og bliver nødt til at reagere jeg har stor stor respekt for alle mine kolleger herinde på christiansborg og når jeg tropper op til alt det jeg overhovedet kan nå at troppe op til og oppositionens medlemmer ikke kommer kunne jeg aldrig drømme om at sige at det er fordi de ikke interesserer sig for emnet så siger jeg at vi faktisk er et meget hårdtarbejdende folkefærd jeg synes det er helt urimeligt at sfs ordfører kan stå og tage

jeg har behov for at sige at den femogtyvende oktober hvor jeg rigtig gerne ville have været med sad jeg altså og forhandlede satspulje på socialområdet

der har mange andre arbejder og det ved jeg også oppositionen har men hvis det skal være tilgangen fremover at man skal opføre sig så uartigt

at stigende pres på sundhedsydelser i danmark

om det skal forstås på den måde at vi nu er ved at betræde en vej hvor det ene ene område efter det andet inden for det offentlige sygehusvæsen

at vi nu begynder at opkræve betaling for behandlinger der foregår i det offentlige sygehusvæsen

hvor vi sådan tager det ene område efter det andet område og når frem til at man måske godt kan leve sådan nogenlunde godt uden at få den her lidelse behandlet så

vi har været nødt til at gå ind og kigge på økonomien

man er blevet enige om at man går ind og kigger på det her område og det er derfor jeg står og siger med oprejst pande det har vi været nødt til og det er altid surt

vil skaffe pengene ved at sige at de rigeste danskere

to tusind og ni det er to forskellige synspunkter det anerkender jeg men der har faktisk i danmark indtil nu været enighed om sådan

skulle der ikke betales for det ændrer man jo i dag og det betyder vel også at

kan have en diskussion som handler om at hvis vi mangler nogle penge så indfører vi yderligere brugerbetaling i

vel ikke sådan at det her område er så meget anderledes

kan få børn og som ikke kan få børn på grund af en

en lidelse som påvirker dem på den måde at de ikke kan passe deres arbejde

kan leve et helt almindeligt liv som alle andre mennesker men det er en rigtig svær

på det her område det gør vi med åbne øjne og ja vi har prioriteret på den måde fordi vi mener det er vigtigt at vi genopretter landets økonomi jeg er ikke enig i at vi bare kan hæve skatterne og så er alt godt

vi er nødt til at sikre os

at det var konservativ politik at det skulle være

siden er der jo sket et skred i konservativ familiepolitik

jeg forstår ikke helt hvor det spørgsmål kommer ind

forstå at man synes det er rigtig sjovt

jeg kan godt huske at fru carina christensen

for anden og tredje barn men jeg

nogle helt andre økonomiske vilkår end vi gjorde i to tusind og syv

som parti ansvarlige og når man er

også nødt til at prioritere og indimellem træffe nogle lidt sure beslutninger det har vi gjort

man fra socialdemokraternes side er helt forfærdeligt

jeg behøver så bare at nævne socialdemokraternes skatteudspil

må vi som konservative åbenbart ikke

at sige at verden ser anderledes ud og at vi træffer nogle andre beslutninger

afkast som man siger

million kroner

i tv to news den otteogtyvende oktober i år

i grækenland portugal og andre lande men alligevel har vi været nødt til at betale for krisens omkostninger

indgået en genopretningspakke således at vi får betalt

nu lægger noget egenbetaling ind på fertilitetsbehandling

jeg har forsøgt at give en forklaring

men jeg vil stadig væk holde fast i

det ikke en sygdom der gør at man ikke kan passe et arbejde og ikke en sygdom der gør at man ikke

med at vi stod i sådan

situation hvis nu vi

med til at sikre butikken

hoveder og hænder til fremtidens udfordringer vi bliver færre og der er de store årgange som trapper

er det så ikke dumt at gå ind og beskære lige nøjagtig i forhold til en gruppe

være erhvervsliv i danmark for det er jo lige nøjagtig væksten i det private erhvervsliv vi skal fokusere på for det er ude i det private erhvervsliv vi skaber den vækst og de penge der gør at vi har råd til

at spørgeren mener at det her er et dumt forslag jeg er nødt til at sige

ført politik vi finder pengene

voldsomt indgreb i forhold til de generationer der skal overtage det her samfund at man vil give dem den regning

at de er færre om at løse de arbejdsopgaver der vil være i det samfund

er konsekvensen ud over at det på den menneskelige side er dybt

det der med at man skal betale for

den der store ansvarlighed som fru vivi kier får udrullet en af dem der har travlest i de her dage er jo finansministeren med at rende rundt og låne op til hundrede milliard kroner

vil børnetallet falde drastisk

det kan jeg ikke se jeg kan godt læse høringssvar og jeg kan godt læse om alle bekymringerne og jeg kan godt forstå bekymringerne sagtens jeg står her og vedkender mig at der er indgået et bredt forlig om at genoprette dansk økonomi og deri ligger at vi nu lægger noget egenbetaling på fertilitetsbehandling ja der bliver nogle par som nu også kommer til at betale noget af egen lomme på lige fod med de par som vælger en adoption

købet ikke var nok finansieret og nu står man og siger at det er ansvarligt at spare to hundrede million kroner på en helt bestemt patientgruppe det kan måske være ansvarligt på kort sigt

vil det være dybt uansvarligt når vi de kommende år får færre børn så kan man sige vi tror ikke på at der bliver færre men

i det notat som der bliver henvist til flere gange

står der i et af tilfældene at hvis man skal have reagensglasbehandling

sådan at man med udgifterne fem tusind kroner

som man skal helt ned i note fire for at finde er at worst case scenariet for den her type behandling er beregnet inden for rammerne af den nuværende praksis og at man skal bemærke at der kan forekomme fagligt begrundet afvigelser herfra som ikke

og fortæller hvor gode de vil være hvor meget de vil rulle tilbage alt det fantastisk gode de vil

og siger at der for eksempel er kommet en skattereform som ikke er fuldt finansieret sikke noget vrøvl den er fuldt finansieret og det har socialdemokraternes egen skatteordfører også stået og sagt

kommer til at koste fordi vi ønsker ikke at putte med tingene

i med det her lovforslag

men der ligger nogle tal værste scenarie bedste scenarie

indgået et forlig for at være ansvarlige og for at genoprette danmarks økonomi

i beregningerne at der for nogle pars vedkommende skal indkøbes donorsæd det koster oven i de tredivetusind kroner man tager heller ikke med i beregningerne

reagensglasbehandling og

ansvarligheden det som man nu siger er ansvarligt her og nu

egen regning så må jeg igen sige at

spørgeren mener at der ligger nogle noter eller nogle oplysninger på hjemmesiden som ikke er korrekte

jeg ønsker ikke at der er noget der skal være skjult eller fordækt og jeg vedgår at vi nu indfører en egenbetaling

altid er svært og at det har været en svær beslutning at træffe

at nu skal de betale for noget som hidtil har været gratis

i forhold til en brugerbetaling som nu bliver rullet ud over sundhedsområdet det er

og nu indførelse af brugerbetaling igen for en bestemt gruppe som

men det der jo lidt interessant

siger ikke er spåkone

i stand til at forudsige at børnetallet vil falde

men vil ordføreren ikke medgive

at med de erfaringer der er fra udlandet og med de høringssvar der

er det alt andet lige temmelig sandsynligt at

jonas dahl egentlig ikke vil svare på mit angreb

ham før men i stedet for hellere vil snakke om overbetaling som jeg heller ikke er enig

og gerne vil stå og lægge mig ord i munden at jeg har stået her på talerstolen og sagt at det er første skridt i forhold til at indføre brugerbetaling

herre jonas dahl vi er faktisk nogle politikere

som tør tage det ansvar og som ikke bare strør om

pæne floskler om hvor gode og fantastiske

bliver ramt af det her man havde råd til at give de ufinansierede skattelettelser

og når nu regningen skal betales skal det gå ud over de dårligst stillede de syge i det her samfund det er alt andet lige dybt dybt forunderligt hvordan den sociale lighed er

ved at venstre og konservative og dansk folkeparti glimrede ved deres fravær da der var en høring om

jeg synes det havde været fint hvis der var mødt

satspuljeforhandlinger og

at der var en anden fra det konservative folkeparti som havde

op eller en anden fra dansk folkeparti

vil jeg meget gerne være med til afholde en ny høring hvor vi debatterer det her hvis

er som om det går i selvsving en gang imellem man har en minut til at stille spørgsmål og

når spørgeren siger at der vil være bestemte grupper som ikke vil have råd til

at jeg faktisk har fulgt nogle af de familier

det kun vil være de familier der fremover

folk tror at de er finansierede det andet jeg vil sige er at det forlig der er lavet

normalt siger er et bredt forlig det tredje jeg vil sige er at fru carina christensen ikke var en tilfældig ordfører dengang hun sagde at der skulle være

muligheder for at få kunstig befrugtning hun var faktisk familieretsordfører på det tidspunkt og det gik de konservative til valg på der er en hel del mennesker har ment at det var sådan de kunne forstå det at der var tale om et løfte

som jeg tror praler af at holde det de lover

det ikke er en lidelse ok har fru vivi kier været inde at

og syv som familie og forbrugerminister

men det er ikke indskrevet i noget regeringsgrundlag så derfor har det ikke være et løfte vi kunne leve op til

en anden situation jeg har jo også

nogle andre situationer hvor man er nødt til at tænke nyt og gøre tingene på en anden måde det er altså det vi har gjort her fordi vi har anset det for nødvendigt at rette op på krisen har vi betalt og derfor har vi indført

det er muligt at vi i et år kan klare konvergenskravene

af sporet igen så der er overhovedet ikke tale om at en regning

om fru vivi kier havde været inde at kigge på om der var andre sygdomme som hun ikke kunne betegne som en lidelse man ikke kunne leve med eller fortsætte et normalt liv med

meget bedre endda at når man sidder og skal indgå nogle forlig med nogle andre partier sidder man og forhandler og man sidder og kigger på det og bliver enige om hvor man kan slå

sagt at det her bliver et område hvor vi lægger noget egenbetaling ind jeg anerkender at det er svært og jeg anerkender også at hos nogle af de mennesker der ikke kan få et barn

en lidelse en sygdom men det er en sygdom og en lidelse som gør at man sagtens kan være på arbejdsmarkedet bevæge sig rundt og alle de her helt almindelige ting derfor siger vi at der er vi gået ind og har lagt en egenbetaling på det har ikke været en nem beslutning men jeg har truffet beslutningen og

nær sagt igen blandet to forskellige

unægtelig med to forskellige indfaldsvinkler og derfor vil jeg godt kommentere begge to det første er spørgsmålet om forældreegnethed i forbindelse med kunstig befrugtning det går under den lov der hedder kunstig befrugtning og er i forbindelse med kunstig befrugtning der må man sige at regeringen

hovsaløsninger der har været en debat om en person eller

har fået kunstig befrugtning og så har det

i hvert fald ikke nogen som regeringen har oplyst om nu er vi jo heller ikke forvænt med oplysninger fra sundhedsministeriets side kan man i en parentes sige så det kan ikke undre at

det er et enkeltstående problem som vi lovgiver for eller hvad

er nødvendigt at lave en lovændring bare

forældre der muligvis muligvis har fået kunstig befrugtning og som viste sig ikke at være egnet det næste er så den rigtige model regeringen foreslår regeringen foreslår at man skal inddrage endnu en læge hvem i himlens navn har sagt at læger er de bedst egnede til at vurdere forældreegnethed nu har

jeg cirka samme alder jeg respekterer at han er seks år yngre eller noget i den størrelsesorden så jeg skal ikke

en total sammenligning men jeg tror at alderen alligevel gør at vi er fra den generation der kan huske dengang der var en vis forfatter der kom

en hel del af dem der fødte helt naturligt helt naturligt der ikke var så forældreegnet det kan ministeren ikke huske men så kan vi tage den jeg

kom ret langt ud i en debat om det men

det stykke ældre så jeg kan huske det men det var en ret interessant diskussion skulle jeg hilse og sige det jeg synes vi skal diskutere i udvalget

det virkelig er det bedste forslag eller er et helt andet koncept vi skal have

medmindre man kan få en rigtig grundig drøftelse af det og selvfølgelig har vi en lang folketingssamling den anden del er så den der har været mest omtalt og den vender vi os stærkt imod her indfører man brugerbetaling på sygehusene ad bagdøren

så håber man på at det ikke medfører så store protester

der gør at man ikke kan få børn der er enkelte tilfælde hvor det ikke er det der gælder men i det store og hele er det sygdom der gør at man ikke kan få børn så kan man altid diskutere om man skal behandle det at man ikke kan få børn det er ikke en lidelse man ikke kan leve med fysisk i hvert fald og man kan passe sit arbejde

gøre noget ved det der tidligere har været gratis ja det er det da men det er jo ikke nogen undskyldning for at man piller lige præcis det her lille område ud

en lang række tilfælde er samfundsskabte lidelser

for eksempel nedsat sædkvalitet hos hos mænd der gør at folk ikke kan få det ønskede antal børn efter det radikale venstres opfattelse

et trin på vejen til at indføre brugerbetaling på sygehusene eller en kynisk udtagning af en lille gruppe

at man ikke har kunnet finde andre områder og jeg vil gerne spørge ministeren

har været andre områder på bordet og hvad det er for områder jeg nægter at tro på at der ikke er andre områder i sygehusvæsenet som man kunne have sparet væk som ikke er nær så fundamentale som det her

som sygdom bliver nu mere betragtet som sygdom og spørgsmålet er om om ikke der virkelig er noget at kigge efter

jeg vil godt slutte af med et digt som er af martin niemöller først hentede de kommunisterne jeg protesterede ikke for jeg var ikke kommunist så hentede de jøderne jeg protesterede ikke for jeg var ikke jøde derpå hentede de fagforeningsfolkene jeg protesterede ikke for jeg var ikke fagforeningsmedlem så hentede de katolikkerne jeg protesterede ikke for jeg var evangelisk til sidst hentede de mig og så var der ingen tilbage der kunne protestere

tælle hvor mange gange ordet ansvarlig bliver brugt det er som om man i nogle politiske partier har den opfattelse

bare bruger ordet ansvarlig behøver man i øvrigt ikke at fremføre et eneste fornuftigt argument for sine synspunkter

at når et ord der umiddelbart har en positiv klang bruges i tide og utide for at dække over mangel på argumenter så taber det ord sin betydning og det kan være en ret skidt ting for de politikere der åbenbart mener at det de har at byde på

politikkens område er at omtale sig selv som ansvarlige det bliver jo også endnu mere interessant at man karakteriserer sig selv som ansvarlig når man debatterer et forslag

vel med nogenlunde sikkerhed kan sige at det fører til at der bliver

født færre børn i fremtiden jeg skal ikke kaste mig ud i hvor mange

der foreligger ikke nogen seriøse analyser fra

og andre har selvfølgelig nogle bud om vil betyde vældig meget

jo faktisk har vedtaget en på lidt længere sigt dramatisk forhøjelse af pensionsalderen i det her land fordi man forventer at der kommer til at mangle mennesker

gennemfører man i ansvarlighedens navn en lovændring som fører til der bliver født færre børn det synes jeg ikke lyder ret ansvarligt hvis det

være ansvarlig også handler om at træffe nogle beslutninger der bare rækker en lille smule ud i fremtiden det andet jeg vil sige er at jeg er meget til købs for den den opfattelse at man kan leve et godt og lykkeligt liv uden børn særlig hvis det

at man ikke har fået børn eller hvis

fremstår frivilligt men pointen er

det diskussionen handler om diskussionen handler jo grundlæggende om at man indfører brugerbetaling for offentlig sygehusbehandling hvilket er noget helt nyt

huske alle de gange vi har diskuteret brugerbetaling i sundhedsvæsenet hvor forslag fra enhedslistens side om at afskaffe brugerbetalingen på andre områder jo er blevet skudt ned

begynde at diskutere om man kunne indføre brugerbetaling de steder hvor der ikke var brugerbetaling men her gør man det så ikke som et led i en sundhedspolitisk sundhedspolitisk diskussion og afvejning og prioritering nej fordi man mangler penge og fordi man siger vi kunne ikke finde pengene uden at indføre brugerbetaling på sygehusbehandlingen i det her land

det vedrører og som går ind for det her om man så kan være sikker på

ikke er det første skridt på en vej hvor man ikke kender

det svar nej det kan man da ikke sige noget om man kan jo ikke udelukke

kommer brugerbetaling på andre sygehusområder

i fremtiden hvis det viser sig at man ikke er i stand til at finde pengene andre steder så vi har altså nu et politisk flertal i folketinget der sådan set siger

udvikle sig hen ad vejen jeg kan så forstå at de i første omgang

sådan nogenlunde kan leve et fornuftigt og rimeligt liv med selv om man lider af

er det selvfølgelig meningsfyldt

at ansvarligheden jo også kommer til udtryk på den måde at man meget klart siger hvem det er der skal betale prisen

lidt lige meget om årsagen til at vi skal spare her er at man har delt penge ud i skattelettelser eller at vi bare mangler penge

under alle omstændigheder foretager man jo så det valg at man opretholder skattelettelser til de rigeste i landet mens man indfører brugerbetaling

hvad enten forklaringen nu er den ene eller den anden og det synes jeg jo også er sigende og karakteristisk for

vi ved da godt at brugerbetaling inden for sygehusområdet fører til

alle sammen nogen der uanset hvad det ville koste at få et barn ville skaffe pengene på den ene eller den anden måde men det er jo ikke noget argument for at brugerbetaling ikke fører til større ulighed

på sygehusbehandlinger vel vidende at det fører til større ulighed og rammer de mennesker der har en dårlig økonomi hårdt det synes jeg også er urimeligt når man nu opretholder skattelettelserne til de rigeste uanset at vi befinder os i en økonomisk vanskelig situation

slags prioritering til dem

ved om det her vil føre til at der bliver født færre børn

at indføre brugerbetaling ikke skulle have en såkaldt adfærdsregulerende effekt det plejer da at være et af de vigtigste argumenter når man diskuterer brugerbetaling i sundhedssektoren at det er fordi man skal

det her skaber større ulighed

er altså på lang sigt dumt og på

er dybt optaget af at bekæmpe ventelister og bekæmpe kræft derfor har vi ladet sundhedsområdet være det eneste område som får lov at vokse vi tillader en realvækst på to procent næste år og tillader også realvækst de følgende år

koster et stort beløb som er større

kræftplanen så kunne vi også slippe for denne besparelse men det har vi netop

sådan som situationen er med finanskrise og at der skal spares alle steder for at man kan undgå stigende udgifter altså fastholde de nuværende udgifter

det er rimeligt nok at vi også inden for sundhedsområdet prøver at finde et bidrag til den kraftige forbedring af sundhedssektoren som vi

hvor meget ventelisterne er faldet siden to tusind og et og hvor meget overlevelseschancerne er steget i kraft af de første to kræftplaner det er den kurs vi vil fortsætte

så kan man altid sige jamen er det her det rigtige

det er jo især interessant hvis de der spørger har nogle bedre forslag og det kan man jo nå

komme med alle mulige indvendinger og det forstår jeg også det er jo et led i

nogle ikke var til en høring

jeg foranstaltede en høring idet jeg nemlig ringede til både dansk fertilitetsselskab

det var før sommeren det var faktisk i det tidlige forår og de råd fik mig til at udsætte hele lovkomplekset lovforslaget var ellers fikst og færdigt

jeg fik nogle argumenter for at vi kunne finde en bedre

at medicinudgifterne er kommet til at spille en dominerende rolle

et maksimum

i medicinudgifter er det der gør at vi ikke behøver den ramme på halvtreds million kr der oprindelig var afsat for at hjælpe mennesker med særlig store udgifter vi har i stedet lagt et loft så man undgår

helt rigtigt citeret en fodnote i et papir ministeriet har udsendt jeg synes det er meget fair at vi her gør opmærksom på at der kan være særlige tilfælde hvor man først går den ene vej med den ene type behandling og derefter

med den anden der kan være særlige tilfælde hvor det bliver dyrere end det

tredivetusind kr som vi ellers har skønnet

men for langt de fleste taler vi om betydelig mindre beløb og disse maksimumbeløb

er sat gælder og det er altså

i medicinudgifter om året så kan man spørge jamen er det her ikke en ganske almindelig sygdom når man ikke kan få børn

det kan være bivirkninger af en sygdom der gør at man ikke kan få børn

så kan man sige at

er det trods alt bivirkninger som man har god tid til at planlægge sig ud af der er jo ingen der springer til at få kunstig befrugtning eller insemination med det samme man bliver klar over at der måske er et problem der går som regel

og i de år går man så og tænker på

skal gøre hvis det ikke lykkes på naturlig facon

vil man prøve i rigtig lang tid

selv i så lang tid kan planlægge det som man eventuelt

en forskel på denne type sygdom

jeg er glad for de råd jeg fik af dansk fertilitetsselskab og

for ufrivilligt barnløse jeg synes vi har haft en god dialog

men jeg kunne i hvert fald sikre at lovforslaget blev lettere at leve med

sociale skævheder når herre jonas dahl og andre beskriver hvad det er for nogle grupper der især vil blive ramt forekommer det mig at det er en temmelig gennemsnitlig del af befolkningen og det skulle da undre mig om

virkelig er noget gennemsnitligt så jeg tror ikke der er nogen social skævhed i den forbindelse eller nogen social tendens eller noget med at

jeg ikke man kan tale om i dette tilfælde men selvfølgelig er det en udgift

lige stor hvad enten man har en stor indtægt eller en lille indtægt selvfølgelig

gøre opmærksom på at indgangen til sundhedsvæsenet jo også er gratis her som alle andre steder undersøgelse er gratis diagnostik er gratis udredning er gratis og der skal heller ikke betales for udtagning og sortering af æg men i det øjeblik det så er besluttet at nu prøver vi at sætte et eller flere æg op så

diagnosen samtalen på klinikken og så videre er altså fortsat gratis og det synes jeg er meget vigtigt

jeg skal snart slutte for det er i virkeligheden svært

med så megen larm i baggrunden og det synes jeg

folketingets præsidium skulle tænke lidt over men det er en helt anden sag

blandt høringssvarene har jeg især hæftet mig ved det etiske råds høringssvar som jeg synes er virkelig læseværdigt

medlemmerne er selvfølgelig temmelig uenige men

samler de sig omkring nogle synspunkter som jeg synes er værd

er for eksempel en helt særlig hilsen til fru lone dybkjær idet nogle af medlemmerne af det etiske råd

at det giver mening at tale om en glidebaneeffekt de enkelte ændringer af sundhedsvæsenets måde at fungere på må vurderes hver for sig det synes jeg er vigtigt at få ind i debatten

som siger efter medlemmernes mening er der ingen argumenter af hverken etisk eller pragmatisk karakter der med afgørende vægt

sagen er kommet ned på jorden derfor synes jeg også at debatten om dette forslag bør holde sig på jorden og at fru lone dybkjær bør læse lovforslagets indledning

meget klart hvad formålet

lyset af behovet for at prioritere de offentlige udgifter er regeringen og dansk folkeparti som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi maj to tusind og ti enige om at indføre egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning i det offentlige sundhedsvæsen det er jo

som ikke besmykkes eller noget og det

jeg heller ikke forsøgt at gøre ved denne lejlighed det handler om politisk prioritering det handler om at fortsætte indsatsen med bekæmpelse af ventelister og med bekæmpelse af kræft og så må vi se os om i sundhedssektoren efter områder hvor der kan ydes et lille bidrag

handicappede børn som har været på besøg i folketinget

det tilgår i hvert fald formanden for

så må vi jo køre forhandlingerne videre herinde

den er måske højere prioriteret end hensynet til om der skulle være lidt støj

beskæringer af kræftbehandlingen

spørge ministeren om han mener at det var en saglig opstilling af de to eneste alternativer der findes eller det var et

ulighed fordi det var sådan at der var mange forskellige mennesker der fik det her er ministeren ikke enig med mig i at der er meget stor forskel på om man skal betale tredivetusind

beskrivelsen af at denne gruppe i særlig grad tilhører lavindkomstgrupper som jeg bestred men jeg er helt enig i det

naturligvis er dette forslag ikke det eneste man kunne have valgt det sagde jeg også meget klart men de der så siger til regeringen kunne i dog ikke have fundet på noget andet

er jo altså uendelig mere interessante at høre på hvis de selv har et bedre forslag og det er jeg da

set at alle oppositionspartier er kommet med bud på hvordan man kunne skaffe pengene til at

men nogle af os og er jeg enig i har tilladt

sige at vi godt kunne kigge uden for sundhedsministeriets område når pengene skulle skaffes men jeg er

meget glad for at ministeren erkender at det her skaber øget ulighed i

man godt kunne have fundet pengene andetsteds hvis man havde villet

fundet pengene andetsteds uden at man behøvede at

man selvfølgelig filosofere over hvorfor det lige helt tilfældigt var kræftbehandlingen ministeren nævnte som det der var alternativet

ikke nævnte et andet område men lad det nu være men vi er altså enige det her skaber større ulighed

åben med hensyn til at det naturligvis er lettere at betale femtentusind

hvis man har en høj indtægt end hvis man har en lav indtægt

sådan er det vist og spørgsmålet om udligning mellem højere og lavere indtægter er noget vi klarer ved skatteprogressionen hvorfor jeg nævner kræftplanen det gør jeg fordi

er nogen hemmelighed at vi er på vej til at færdigforhandle en kræftplan den koster selvfølgelig penge og de penge lægges oven i de to milliard

som sundhedssektoren får altså en realvækst på to

det var blot det jeg ville sige forslaget er ikke udtryk for at vi nu sparer på sundhed forslaget er udtryk for at vi udvider bevillingerne til sundhed og i den forbindelse også lader sundhedsområdet bidrage og hvis der er nogen der har forslag til hvordan sundhedsområdet på anden vis kunne bidrage så er det

det er jeg i min ordførertale selv nævnte

det er sådan at cepos i dag har været ude at vise at der har været regnefejl i blandt andet nogle af de tal som

ikke kigge på at afskaffe det

den ene beregning fører til en lille gevinst ved at der er fradrag for private sundhedsforsikringer og den anden beregning fører til at der er en større gevinst i begge tilfælde en gevinst hvorfor det fordi folk

på benene og man mister færre arbejdsdage

er det ubestrideligt at udredningen diagnostikken undersøgelsen på klinikken

gratis det vil sige at det er gratis at få alt det der går forud for beslutningen om at få sat æg op og det er jo utrolig vigtigt især hvis man er optaget af

kommet så langt og har fået en lægefaglig vurdering af

stå og sige at man har formodninger om

at sige at man ikke tror at indførelse af brugerbetaling på et bestemt område

at forsøge at blive gravid

sig en eller to gange men når pengene slipper og det ikke lykkedes

barn nummer to og barn nummer tre hvis nogen skulle komme så langt i privat regi også stiger så

få barn nummer to

den offentlige service hører op når man har fået barn nummer et så vidt jeg er orienteret

vil vente lidt længere med at gå til fertilitetsklinikken

det vil få dem til fuldstændig at opgive at få et barn det er det jeg tvivler på for det der får mennesker

er altså noget andet end en økonomisk vurdering af hvad en fertilitetsbehandling koster det er en tro det er rigtigt

og fået to påtaler fra rigsrevisionen og stadig

hvor lang tid tror ministeren man vil vente ekstra

bliver man over tredive år inden man beslutter sig og

det var det der var baggrunden for min udtalelse

jeg har ikke andre planer

og jeg har heller ikke sagt at forslaget er en god forretning jeg har læst op hvad der står allerførst i forslaget nemlig at det er et led i den økonomiske genopretningsplan fra maj dette år så kan jeg forsikre at rigsrevisionen nok skal få den analyse

er det centrale her er at

at

når man bliver gravid jo færre komplikationer er der

og for mor det er jo netop det der har været konklusionen gang på gang på gang og det

er hoppet over de tredive år det viser jo netop at vi er ved at havne i en problemstilling

jo yngre man er jo bedre bliver

at kvinder i dag får deres børn noget senere men det har jo nogle årsager som har at gøre med vores samfund livsstil familiemønster og det har regeringen ikke nogen planer om at ændre jeg nævnte blot at man kan overraskes over hvor mange der i en ret ung alder får kunstig befrugtning og det var derfor jeg tillod mig at sige at det at nogle måske efter at denne betaling er indført vil vente lidt længere

det med den unge alder kunne jo godt skyldes at

man har fået at vide at det vil være

er jeg synes det er sådan lidt unfair at sige at man vil bekæmpe

at når man er minister på et område har man dog en større viden

hvorfor er der ikke nogen af de andre områder man har pillet ud vi har på et tidspunkt for eksempel talt om

en del laserbehandlinger sted fordi folk ikke ønsker at gå med briller

penge på sundhedssektoren og hvis det var sådan at man af kosmetiske grunde eller behagelighedsgrunde lavede laseroperationer

ville jeg da gerne kigge på det jeg er blevet orienteret om at man ikke har ret til at få sådan en laseroperation jeg mener ikke det er blevet en ret at få sådan en operation for man kan jo gå med briller eller kontaktlinser i stedet for og jeg mener ikke at vi har det sådan at man kan spare sine briller og spare sine kontaktlinser ved at gå ind og få en gratis laseroperation sådan mener jeg ikke det er jeg hører jo selv til gruppen af stærkt nærsynede så jeg har faktisk fulgt

det handler om at vi vil fortsætte kampen mod ventelister

den ekspansive sundhedspolitik vi har ført og i den kamp må vi altså så i en krisetid også bidrage lidt selv fra sundhedsområdet det er

gruppe der er pillet ud af sygehusvæsenet har ministeren ikke været igennem nogle af de andre grupper og set på

at der er andre områder hvor man kunne sætte ind

tro på jeg tror gerne at ministeren har fået at vide det kan lade sig gøre for det er jo altid det systembekvemme svar

eller spare penge man behøver bare se på vore nabolande selvfølgelig er der andre områder når vi synes det er forsvarligt

hænger det sammen med det jeg sagde i mit indledende svar nemlig at

noget der ganske vist godt kan være en virkning eller en bivirkning af en sygdom men som man trods alt har meget lang tid til at planlægge sig ud af og hvor der går modne overvejelser forud for behandlingen det er jo noget specielt ved dette sammenlignet med

personligt at det kan

om at få børn ministeren siger også i sin

og

jeg beskriver hvad der er

udsatte forslaget

var det på grund af et møde jeg havde med dansk fertilitetsselskab og foreningen for ufrivilligt barnløse det var efter det møde at vægten kom over på

for at forskningen ikke skulle rammes for at man fortsat kunne få patienter ind på klinikkerne og få dem undersøgt og få stillet en diagnose og så videre jeg synes at argumenterne var rigtig rigtig stærke og dem lyttede jeg til jeg har ikke taget dansk fertilitetsselskab til indtægt for forslaget her men jeg har begrundet min ændring og min udsættelse af forslaget med det jeg hørte fra dansk fertilitetsselskab og foreningen for ufrivilligt barnløse

nu har jeg så fået et langt høringssvar og jeg kan forstå at fru julie skovsby

synes at det vigtigste afsnit er det der har overskriften skadeligt for forskning og udvikling jeg vil gerne sige at det afsnit har jeg læst to gange og det er nu altså ikke det stærkeste afsnit i høringssvaret hvis jeg må sige det høfligt det er ikke det stærkeste afsnit jeg forstår det simpelt hen ikke men det kan jeg måske få uddybet

hvor man vil bede danskerne om at bidrage mere på arbejdsmarkedet

på kort sigt men langsigtet vil

vi nu går i gang med skade dansk økonomi

ting er kommet frem i debatten

det vil betyde at dem som kommer ind og vil have barn nummer et fordi de er barnløse

fordi deres medicin bliver dyrere det må slås fast med syvtommersøm at det selvfølgelig vil betyde

at med at få barn nummer et og lægge en masse penge og når man så kommer ud af det

en endnu større brugerbetaling det kan der potentielt være

ændrer loven på det her område medicinpriserne en anden ting er at ministeren inddrager

på væsentlige områder

er på vagt over for at et sådant brud på længere sigt kan bane vej for en forandring af det offentlige sundhedsvæsen som ikke er ønskelig det synes jeg ikke ministeren var særlig god til at få frem i debatten dernæst

ministerens tro på og forhåbning om at der ikke

i til folketingets sundhedsudvalg

og chancerne for at blive gravid bliver mindsket jo ældre man bliver

udfordret af dårlig sædkvalitet

dårlige æg eller noget andet

to fordi man begyndte senere med barn nummer et

hvordan regeringen vil sikre

at fødselstallet i danmark

der kan falde ud til den ene eller til den anden side men de skriver

at et sådant brud længere sigt kan bane vej for en forandring af det offentlige sundhedsvæsen som det

de siger i citatet at det ikke er en ønskelig vej at gå og de står jo ikke alene

de står der jo sammen med alle de andre der arbejder med det her felt ja selv apotekerforeningen

større ulighed og at det vil betyde at fødselstallet

begge ting kan jeg stå fuldstændig inde for ikke vil ramme

de selvfølgelig også en kompensation hvis det er sådan at de er mindre bemidlede

i det her lovforslag

det vi fik lovning om på samrådet

med ministeren helt tilbage før sommerferien

som regeringen nu skulle udmønte til at sikre at der

de halvtreds million kroner er blevet udmøntet jeg kan kun konstatere

fem seks inseminationer og to tre reagensglasbehandlinger eller mikroinseminationer

vil de blive ramt med op mod hundrede tusinder af kroner i brugerbetaling det synes jeg er en meget meget stor ulighed vi skaber i det danske sundhedsvæsen

og så står ordføreren og siger noget med social ulighed og

hænger det her sammen

ikke det som regeringens politik i de seneste mange år har

endometriose som tegner sig for langt de fleste af de behandlinger på det her område kroniske underlivssmerter og som skal rammes benhårdt af brugerbetaling uden nogen forudgående diskussion uden nogen forudgående advarsel om

sidste valgkamp hvor de lovede at der skulle flere behandlinger til og ikke færre

socialdemokratiet vi ved godt at det her er en meget meget svær ting vi skal ud af en krise vi skal ud af et underskud på mere end firs milliard kroner

danskerne om at være superansvarlige på det her område og bidrage mere både på arbejdsmarkedet og ved

betale nogle afgifter på det der gør os usunde til gengæld lover vi at

pengene tilbage til sundhedsvæsenet

hvor riget fattes penge og nogle

skulle arbejde mere alligevel ikke rigtig hænger sammen det har man også pillet væk fra sin hjemmeside afgifterne som man gerne eksempelvis ville lægge på tobak

som stort set har skullet finansiere både sundhedsvæsen og

egentlig sundere men samtidig giver man så dem med de laveste indtægter en lille bonus fordi det alligevel

ikke har råd til at ryge

flere gange og hvor der var tilstedeværelse af langt flere venstrefolk og folk fra dansk folkeparti end man har kunnet fremdrive i dag

men faktum er jo også at det her på mange andre områder også

det danske sundhedsvæsen vi har en helt unik behandlingsmulighed i det her land

det handler om at behandle mennesker med en sygdom

barnløse indtil det punkt hvor de jo ikke længere er barnløse og så har vi sagt at

i skåltaler om at at man ønsker sig fyrtårne i dansk forskning

man smadrer

en førerposition og hvor vi kunne have været med til at udvikle til fordel for andre mennesker i andre lande

men da nu det etiske råd er

det var ordet glidebane

har givet noget svar på hvorfor man lige præcis har pillet det her lille

man opretholder det i offentligt regi er et godt argument

inden inden for det offentlige sygehusvæsen det

jo godt tage med derudover er der en lang række medlemmer som faktisk siger at spørgsmålet om egenbetaling inden for det offentlige hospitalsvæsen er så grundlæggende for det danske sundhedsvæsens fremtid at medlemmerne ikke finder det rimeligt at forholde sig til det i dette høringssvar denne opfattelse hænger sammen med at spørgsmålet efter de nævnte medlemmers opfattelse er for komplekst til at blive behandlet tilstrækkelig udtømmende inden for den korte svarfrist der er angivet i høringsbrevet de nævnte medlemmer forbeholder sig derfor ret til eventuelt at vende tilbage til spørgsmålet på et senere tidspunkt det der er hovedproblemet er jo ikke alene

eller

nu indfører brugerbetaling inden for det offentlige sygehusvæsen

det er ikke gratis at gå til speciallæge og det er ikke gratis at gå til tandlæge og al den slags vi har i øvrigt forgæves forsøgt at

få en mere generel diskussion af de tilskudsordninger

det jeg fatter stadig ikke at ministeren kan pille det her lille område

som foregår på et sygehus

sygehusene har normalt været fritaget for behandling og hvis det er tilfældet

at føre det over på en specialklinik frem

indføre betaling på et sygehus det er her jeg synes hovedproblemet er for mig

ikke ligger et eller andet tilfældigt andet sted jeg går ud fra at det har været en af begrundelserne

jeg stadig væk gerne sige til ministeren at jeg synes når man er minister

har været andre forslag på banen

vi så spørge efter i udvalget … undskyld jeg er helt med

jeg synes i øvrigt ikke det er relevant at diskutere det her her

hvis man går ind for de to hundrede million

have kunnet finde de to hundrede million kroner på en anden måde end ved bare at

ordføreren for dansk

det har været relevante ting der har været på bordet og så

josefsen og dem der mener at ministre også har

må regeringen gerne gå af så vi andre kan komme ind og diskutere de her ting og have administrationen bag

sundhedsforsikringer og alt det andet som vi ikke er enige om så det behøver jeg vel ikke stå og repetere her vi har også fremsat forslag om afskaffelse af forskellige andre ting bare for

forskellige tilskudsordninger som vi synes er helt vanvittige

behøver man jo ikke at blive tilskudsberettiget men det

nogle af de ting vi har lagt frem nu gik jeg ind på konditionerne og præmisserne for det her forslag

man tilfører fem milliard kroner det kan jeg så heller ikke rigtig få til at

altså det er fuldstændig præcist når man siger fem milliard

milliard og otte hundrede million

jeg foreslår at lovforslaget henvises til sundhedsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen fredag den femte november to tusind og ti klokken ti